forslaget

tale om en virksomhed i krise

man ikke får en større grad af vetoret eller medindflydelse end der er lagt op til i lovforslaget

at medarbejderne skal agere billig kassekredit for virksomhederne

aftaler der kommer til at blive indgået på baggrund af den her lov

skal stilles til rådighed det er helt fantastisk at vi

at det frie marked som selv vil styre det hele

uden at give dem nogen garantier jeg kiggede skråt ned

at bidrage en lille smule til de ændringsforslag vi havde stillet men nej det ville han ikke samtlige ændringsforslag er bygget op med udgangspunkt i de kommentarer som fagbevægelsen har givet advarsler om at hvis ikke man retter op på det

er det om muligt ringere end det som

en socialdemokratisk minister lægger noget frem som er mere arbejdsgivervenligt end det fagbevægelsen selv har præsteret og som overhovedet ikke lytter til de kommentarer der har været fra fagbevægelsen jeg synes det er pinligt dybt pinligt at vi er i sådan en situation og jeg synes det er pinligt at vi nu åbner op for at arbejdsgivere kan presse medarbejdere til at lægge penge på bordet

med stor sandsynlighed for at de aldrig nogen sinde får deres penge tilbage enhedslisten kan ikke støtte

alle de problematikker der kan være som kan være med til

sige forringe forslaget men selve ideen tanken om at

mulighed for at lave den her type af investeringer den her type af selskaber som jo konkret i ét tilfælde her har medvirket til at man har reddet en arbejdsplads

og jeg er glad for at jeg har fået sfs opbakning til det også

sige til herre christian juhl fra enhedslisten efter den tirade han han nu fyrede af heroppe på talerstolen det er jo så synes jeg et udmærket eksempel på og en meget fin illustration af hvad det vil sige at tilhøre den del af fagbevægelsen hvor herre christian juhl kommer fra

sted hvor man står og råber ind ad vinduerne ind i forhandlingslokalerne og som regel aldrig nogen sinde får nogen som helst form for indflydelse alle de andre steder i fagbevægelsen

skaber konkrete resultater og hvor man sørger for at man har indflydelse det er forskellen det er forskellen

kommunisterne det andet sted hvor man kan stå og råbe

og deres familier har en arbejdsplads og et arbejde at stå op til hver eneste morgen

konkrete resultater hvis det var herre

er forskellen på at skaffe resultater og ikke skaffe resultater og det er sådan en udmærket illustration af hvordan vi arbejder i regeringen og

den socialdemokratiske fagbevægelse med altså de de bemærkninger de har haft

stillet ændringsforslagene for da i hvert fald så at stramme lidt op

og det betyder at det her er et tag selv

for arbejdsgiverne det betyder at arbejdsgiverne kan presse medarbejdere der er i en kritisk situation fordi de er ved at miste deres arbejde og det er vel ikke meningen

de stod et andet sted og råbte op og det er det der er forskellen på det der er faktisk

og vi har haft en meget meget god og konstruktiv dialog med fagbevægelsen sådan at de er blevet betrygget i

det er et eksempel på noget som fagbevægelsen har bedt om der har været afklaret forhold

bestyrelsesmedlemmernes rettigheder der har været mulighederne i forhold til tilbagebetaling og andet der har været masser af ting som vi har givet

i forhold til fordi vi ønskede at få et kompromis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

går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som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

lovforslag går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

et tilsvarende lovforslag når det gælder de private udlejere og nu drejer

sig altså om udlejere

er at at gennemføre energibesparende foranstaltninger der kan betyde forhøjet husleje for alle lejere også selv om der er

to tredjedele af lejerne

hvor meget huslejen må sættes i vejret set i forhold til de besparelser det også giver

vi synes det er et godt forslag som vi støtter

en af de helt store udfordringer bliver jo netop at gennemføre energibesparende foranstaltninger

set både dem der fik en billigere forbrugsregning en billigere energiregning

udgiften til at renovere ikke fik gevinsten på den sparede varmeregning om man så må sige og derfor er det et vigtigt skridt at man med det her forslag sikrer at udlejerne kan gennemføre en renovering også selv om der måtte være et lille mindretal som er imod under forudsætning af at energiforbedringen

i en totaløkonomisk vurdering altså at det man investerer i at gøre bygningen mere energivenlig mere end opvejes af besparelsen på varme og elregningen og at der er indgået en aftale med kvalificeret flertal af lejerne som skal omfatte mindst to tredjedele af

nu har man fået nedbrudt den barriere der kunne være hvor en enkelt lejer

for udlejer de andre lejere og samfundet ville give mening og derfor støtter vi selvfølgelig også op om det her

det er et skridt på vejen i forhold til at indfri vores grønne ambitioner det er et skridt på vejen til at få sat effektivt skub i energirenoveringerne og erhvervslejemålene skal selvfølgelig også med

paradoksproblem

i ejendomme der udelukkende er udlejet til andet end beboelse at gennemføre energiforbedringer på ejendommen efter aftale med et kvalificeret flertal af lejerne herefter kan man så forlange lejeforhøjelse af samtlige lejere i ejendommen

det mindretal af lejerne der ikke har ønsket at indgå aftalen det er en betingelse for udlejerens mulighed for at varsle lejeforhøjelser for alle lejemål i ejendommen at der kan

om lejeforhøjelsen med et antal lejere hvis lejemål tilsammen udgør mindst to tredjedele af ejendommens bruttoetageareal

udlejeren i modsætning til i dag dermed mulighed for at varsle og gennemføre en lejeforhøjelse på både forbedrings og vedligeholdelsesdelen dog vil lejeforhøjelsens størrelse ikke kunne overstige et beløb der svarer til besparelsen i forbrugsudgifterne for lejerne ved gennemførelse af energiarbejderne der skal således være tale om en totaløkonomisk rentabel energiforbedring forslaget indebærer så at gevinsten ved energibesparende arbejder fordeles mellem parterne i stedet for primært at komme lejerne til gode totaløkonomikravet indebærer samtidig at lejernes samlede betalinger til leje og energi ikke forøges

jo en del af en aftale

samtidig mindskes vores generelle energiforbrug og det er jo en god ting det kan vi godt lide og det bringer os tættere

af vores grønne ambitioner så i

kernen i lovforslaget tager således

den danske energiforsyning i to tusind og halvtreds bliver dækket af vedvarende energi desuden skal varme og elforsyningen være uafhængig af fossile brændsler i to tusind og fem og tredive

blandt andet netop ved at vi foretager effektiviseringer af energiforbruget i vores bygninger og boliger der er et stort potentiale i juli kom nogle af de tiltag igennem i folketinget i forhold til de private lejeboliger

forslaget som vi i radikale venstre mener er et

et fremskridt og som andre har sagt

vi faktisk får gennemført det der er et økonomisk rationale for at få gennemført og at der ikke er nogen

det med at man får det certificeret af en tredjepart er

det vil sige at selv om der måtte være nogen der

sige at det har de egentlig ikke rigtig lyst til at være med til

sige når vi nu vedtager det her at selv når det bliver gennemført

vil det faktisk også være til fordel for dem der måtte have lyst til at sætte foden i døren så jeg synes kun

ikke kan betale sig at lave en masse energirenoveringer når det her lovforslag er blevet gennemført fordi det nemlig kun er i tilfælde af at det er totaløkonomisk rentabelt at gennemføre energirenoveringen at udlejere kan gøre det under det her regelsæt

efter huslejeforhøjelsen skal der være en besparelse for erhvervslejerne for at det

kan gennemføres under det her regelsæt og det

mener vi ikke går langt nok der skal være større mulighed for at gennemføre også energirenoveringer

al udlejning også af erhvervsejendomme er at udlejer og lejer bør kunne aftale med hinanden hvilke regler der gælder når lejemålet er indgået for huslejeforhøjelser i fremtiden det bør ikke være noget som folketinget blander sig i hvis en virksomhed gerne vil leje et kontorlokale og virksomheden gerne med udlejeren vil aftale at der kan ske huslejeforhøjelser under bestemte vilkår så bør det ikke være sådan at folketinget siger

at den aftale må ikke indgås

derfor er det her ikke en liberalisering der er stor nok men det er en lille liberalisering og

der gøres rigtig meget ved

det her forslag kan så

går med livrem og seler altså virkelig

det skal gå op i forhold til den efterfølgende huslejestigning

mindretal

stadig væk vil kunne blokere for fuldstændig almindelig sund fornuft som i øvrigt ville spare rigtig meget energi og ikke ville koste de pågældende lejere noget det mener vi sådan set fortsat er problematisk

derfor støtter vi forslaget

bekendtgørelse at ministeren sikrer

så det ikke bliver et væld af bureaukrati men det bliver nogenlunde til at have med at gøre for de pågældende udlejere

for mange regler der gør det svært

energirenovere men forslaget er et skridt i den rigtige retning og derfor støtter vi det så kan jeg ikke lade være lige at komme med den lille

munterhed at der i høringsnotatet

men se hvis nu lejen kunne være højere så ville en højere leje jo være markedslejen

end det der er tilladt så er det jo det der per definition må være markedslejen det er det der er definitionen på markedsleje

for at der på det her område er ualmindelig mange regler som gør det ualmindelig svært at gøre gode og fornuftige ting nu gør vi det så en lille smule nemmere at gøre gode og fornuftige ting og sparer miljøet

to tusind og tyve der skal omstille hele det danske energisystem så

vedvarende energi og varmeforsyningen er uafhængig af fossile brændstoffer fra to tusind og

var herre jens joel der sagde at fyrre procent procent

regeringen vores energirenoveringsstrategi der indeholder en række initiativer der skal føre til at bygninger i fremtidens danmark bliver mere energieffektive i juli måned blev en række af initiativerne udmøntet i lovgivning for de private lejeboliger med

til en reduktion af energiforbruget i den samlede bygningsmasse så jeg er rigtig godt tilfreds med at vi med lovforslaget får løst det såkaldte paradoksproblem for erhvervsudlejning det er det problem der er

man jo faktisk ikke har kunnet hæve huslejen med det der var besparelsen for

problemet består i at både lejere og udlejere og samfundet kunne have gavn af at der blev gennemført endnu flere energirenoveringer med deraf følgende økonomiske besparelser og miljømæssige forbedringer men de foretages ikke som jeg siger fordi der ikke har været

tilstrækkelig økonomisk incitament til at foretage dem og det retter det her lovforslag efter min mening op på der er jeg glad for den støtte der har været

mulighed for at kræve lejeforhøjelser på grundlag af den hele og rimelige investering i energiforbedringer hvis lejeforhøjelsen ikke overstiger lejernes besparelser på energiudgifterne

vil der blive udarbejdet en bekendtgørelse og det var det fru charlotte dyremose var inde på om totaløkonomi vi vil bestræbe os på at gøre den så klar og entydig som muligt i lighed med det vi har set for de private lejeboliger og her vil vi

fastlægge de nærmere regler for hvordan ordningen skal fungere i praksis jeg takker for tilslutningen og ser frem til et rigtig godt

om en ændring af afgiftkonceptet for energi og vand kan gøre afgifterne mere socialt retfærdige og øge incitamentet til at spare på vand og energi i husholdningerne det er vigtigt at afveje dels hvilke hensyn man ønsker at opnå med en afgiftsmodel med bundfradrag og afgifter der stiger ved øget forbrug dels om en bundfradragsmodel så er den rette vej at gå hvis hensynet er at kompensere lavindkomsterne for høje energiafgifter og øge besparelsesindsatsen i husholdningerne så mener regeringen ikke at en bundfradragsmodel med progressive afgifter er den rette vej at gå det er der flere årsager til et af problemerne ved en bundfradragsmodel er selve fastsættelsen

skal bundfradraget alene gælde for husstande med lave indkomster skal det fastsættes per person i husstande med lave indkomster hvordan skal modellen reelt udformes fastsættes normalforbruget for eksempel per husstand vil enlige skulle betale en højere afgift per person sammenlignet med husstande hvor der er flere personer fastsættes normalforbruget

administrative byrder da antallet af personer i husstanden løbende

proces hvor man løbende opgør hvem der bor i en husstand et andet problem er

skal administrere sådan et bundfradrag afgiftssystemet er indrettet således at forsyningsvirksomhederne er registrerede hos skat

dermed i praksis administrerer afgifterne administrationen af en bundfradragsmodel og progressive afgifter vil derfor pålægge forsyningsselskaberne byrder uanset hvordan man vælger at indrette en model denne ekstra byrde vil jo i sidste ende skulle betales af alle forbrugere et tredje problem er at indførelsen af et bundfradrag og progressive afgifter på individuelle opvarmningsformer som eksempelvis olie til eget oliefyr næppe kan administreres i praksis fyringsolie kan købes hos mange forskellige leverandører hvem skal kontrollere om normalforbruget er overskredet og om der skal betales afgift ved et eventuelt stigende forbrug endelig

øge incitamentet til at spare på

vil der være husstande som ikke udnytter bundfradraget fuldt ud og dermed ikke får incitament til at spare på forbruget da der ikke er nogen afgift på denne del af det samlet set vurderer regeringen at en afgiftsmodel med bundfradrag og progressiv afgifter for husholdninger ikke vil være den rette vej at gå og vil være forbundet med store problemer i forhold til følgende elementer udformning af en balanceret model betydelige

regeringen mener desuden at der i de seneste år er blevet eksperimenteret med nye afgifter eksempelvis fedtafgiften og forsyningssikkerhedsafgiften uden at det har været den store succes derfor mener vi at

der er bedre og mere enkle måder

kompensere lavindkomstgrupper på for eksempel via den grønne check den grønne check er en skattefri kompensation for høje energi og miljøafgifter målrettet lav og mellemindkomstgrupperne skattesystemet kan målrette lempelser i forhold til indkomst mens der ikke nødvendigvis er et direkte forhold mellem indkomst og elforbrug med videre helt grundlæggende bør afgifterne ikke bruges til at føre fordelingspolitik det er en opgave for især overførsels og skadesystemet fra og med indkomståret to tusind og tretten har regeringen sammen med sf og enhedslisten indført et tillæg til den grønne check der særlig er målrettet familier med lave indkomster herunder dagpengemodtagere førtids og

der står folketingspensionister

det kan næppe passe det er vist ikke en

afslutningsvis vil jeg gerne nævne at forslagsstillerne har anført at

koster et overforbrug ikke ekstra

de danske afgifter for husholdningerne er ganske betydelige

anvendt kilowatt time i afgift og moms og hertil kommer

ikke rigtigt at et forbrug ikke koster ekstra det er med det nuværende afgiftssystem sådan at der er skabt et incitament til at spare på forbruget for samtlige husstande regeringen kan på den baggrund ikke støtte

er de laveste og som får den grønne check som kompensation

at spare på

får checken som kompensation uanset forbrugets størrelse det er vel

på energiområdet eller hvad det nu i øvrigt måtte være

så netop sikrer at det der er det egentlige formål med

en afgift nemlig at give et incitament til at nedbringe forbruget

indgået af den daværende sr regering med støtte fra sf og enhedslisten forslaget blev imidlertid taget af bordet i forbindelse med at vk regeringen overtog regeringsansvaret i to tusind og et

lave en forsøgsordning hvor der i

afgrænset boligområde indføres et bundfradrag på energi samt en

progressiv beskatning af energi forsøget gennemføres ved at der udregnes et standardforbrug

der husstande der efterfølgende bruger mindre energi end det standardforbrug

så belønnes de med et tilskud svarende til den nuværende afgiftssats for den sparede mængde el og vand den model

spare på energi og vand som en decideret bundfradragsmodel efterfølgende skal forsøget så evalueres og danne udgangspunkt for en videreudvikling af en generel model der kan udrulles i resten af samfundet de grønne afgifter

udgør jo årligt cirka seks og tredive milliard kroner og betales for en stor dels vedkommende af de danske husholdninger alle betaler den samme afgift og i modsætning til skattesystemet er der ingen progression det høje afgiftsniveau og den manglende progression er dog forsøgt

ved indførelse af en grøn check tilbage i to tusind og ti og checkens størrelse

afhænger af husstandens indkomst samt antallet af børn i husstanden

starte med at kvittere for at enhedslisten forholder sig til at energiafgifterne er meget høje

er vi indstillet på at energiafgifterne skal sættes ned

dele af det danske samfund er hårdt ramt af disse høje

det går også ud over virksomhederne og i speciel grad virksomhederne i fremstillingsindustrien så langt så godt

er der nogle nogle som er nødt til at betale for den

meget energi og det vil så i sidste ende sige vores virksomheder vi skal naturligvis spare på de knappe ressourcer og det skal de danske virksomheder også det er de dygtige til men der findes jo sektorer

fremstillingsindustrien og det bliver de virksomheder der kommer til at betale de betaler i forvejen høje energiafgifter og med enhedslistens forslag og ønsker på afgiftsområdet

de komme til at betale endnu mere konsekvensen

hvor man ikke har nær de samme energiafgifter som vi har i danmark og hvor man

vi gerne vil være her i danmark produktionen kan også rykke til nærmere himmelstrøg tyskland eller sverige hvor man ligeledes har lavere energiafgifter end vi har i danmark vores nabolande

indføre tårnhøje energiafgifter hvis man fortsat

bevare produktionsarbejdspladser

i venstre naturligvis tilhængere af at vi alle sammen skal spare på energien venstre mener ikke at vejen frem er at hæve afgifterne men i stedet at skabe positive incitamenter til at spare på energien det kunne for eksempel ske gennem energirenovering i private hjem

boligjobordningen og dermed det tilskud der med stor succes er blevet givet til blandt andet at isolere og foretage energivenlige renoveringer det har været en ordning som har været gavnlig både for miljøet for den danske beskæftigelse venstre kan ikke være med til at stemme for det forslag

afgiftsstigning på energiområdet det er en forkert vej at gå og derfor stemmer venstre imod

stikkontakten uanset om man tjener tohundredetusind

den energiregning som vi jo alle sammen

for nogle selvfølgelig er særlig stor når vi så alligevel er bekymret for det her

skyldes det jo som også skatteministeren har været inde på at der er en række politiske administrative og praktiske problemer

fra politisk hold er definere hvad et normalforbrug eller

skal vi ind og definere hvor lang tid man må være i varmt bad om morgenen før man kan sige

i samfundet jeg synes også at hvis man så endelig

at så lægger vi det lidt højere for at være sikre på at folk trods alt

hvis man ikke kommer til loftet alt efter hvordan

forskellige steder fra så kan det være meget svært at holde styr på

samlede energiforbrug end man er berettiget til med sit bundfradrag og derfor vil det efter vores opfattelse være både politisk vanskeligt og administrativt meget tungt at holde styr på hvad for et forbrug der ligesom betragtes som rimeligt og hvordan man kontrollerer at vi ikke hver især

at de laveste indkomster jo selvfølgelig skal kompenseres

at betale en energiregning der svarer til det som

en grøn check som vi jo også sammen med enhedslisten og sf vedtog et tillæg til

administrativt nemmere og mere målrettet måde at sende en skattefri check på direkte til de familier som har færrest penge

at afgiftssystemet sørger for at man betaler for sit energiforbrug uanset hvor stort eller lille det er

skal forstå socialdemokraternes synspunkt på den måde at man

den grønne check bør sættes op vi har jo lige sat den ned da vi ikke indførte forsyningssikkerhedsafgiften det var jo rigtig vigtigt for højrefløjen i dansk politik at

hæve den grønne check igen om der er en åbenhed for det

den her omlægning af afgiften men det er da rigtigt

kompensere familier med lave indkomster for energiafgifter så synes vi at den vej med den grønne check er en bedre vej at gå end diskussionen om et bundfradrag

bruger mest muligt af den vedvarende energi og så kommer vi tilbage til en anden kan man sige

i min verden er det jo ikke lige problematisk om man bruger vindmøllestrøm

nuancerne i den her diskussion af hvor svært det er at opgøre hvad et gavnligt

tror at vi med den nuværende struktur har løst en række problemer men vi har helt sikkert ikke lavet et

meget godt tilfredse med den måde vores energiafgifter er skruet sammen på ikke at vi synes

de har den tilpasse størrelse vi så allerhelst at

og nem at gennemskue for alle parter nemlig at der betales for for den brugte mængde altså per kilowatt time elforbrug per liter vand

en rimelig måde at opgøre det på og det er en nem måde at håndtere det på og det er noget alle kan gennemskue når der er en fast pris på de her varer og en fast afgift på dem det som enhedslisten foreslår

der skal være et bundfradrag og så en progressiv afgift det lyder

på på energiafgifterne det vil bare give tror jeg et tungt bureaukratisk system

kommer til at virke efter hensigten jeg tror faktisk at

afgiftssystem som enhedslisten foreslår vil modvirke det

som jeg ellers opfatter som enhedslistens energipolitik

bundfradrag og har man et lavt forbrug jamen så har man ikke noget særlig stort incitament til at spare på energien fordi den næste forbrugte

stort set ikke er belagt med afgifter og derfor er meget billig at forbruge dermed

reelt op til at man øger sit forbrug i stedet for at nedsætte det så der forstår jeg

ikke logikken i at enhedslisten fremsætter det her forslag når man har enhedslistens energipolitik in mente

jeg også sige at der er nogle administrative problemer forbundet med systemet her

den enkelte leverandør eller forhandler

af mange forskellige slags i supermarkeder hvordan

forbrug kunden har i forvejen så det er en bureaukratisk jungle vi bevæger os ind i med med sådan et forslag her og det har vi i dansk folkeparti ikke nogen intention om at

vi da godt kan se at der er noget sympatisk i at folk med lav indkomst ikke skal betale så meget i afgifter så er det altså et forslag som vil skabe mere kaos end det vil skabe orden og retfærdighed så derfor må vi

den grønne check som skal kompensere folk med lave indkomster for at der er stigende energiafgifter det mener jeg er et simpelt og enkelt system

jeg sad ikke selv i folketinget på det tidspunkt men kan godt huske

der kan huske at aftalen blev blev lavet lavet det jeg godt vil understrege her

var et forsøg der er mange der

altså forslaget handlede om at lave et forsøg i en blandet boligform med hundrede til

husstande og folk skulle gøre det frivilligt

side har vi også stor sympati for

grundtanken i det men når det nu blev præsenteret som et forsøg

administrative ting som kan være vanskelige

skatteministeren jeg tænker at skatteministeren sådan set

hans forgænger havde med til forhandlingerne i to tusind og et

borgerlige regering så derefter droppede projektet med og nu har vi dem så en gang til

selvfølgelig er administrativt mere besværligt end det vi har

et forsøg på det her punkt så vil jeg sige

jo løser en del af det her problem det var måske noget af det vi kunne kunne kigge på i udvalget altså hvor meget den grønne check i realiteten af den her problemstilling

nogle af de her fordelingsproblemer så vil jeg gerne sige

men jeg synes der måske er en vis tendens i den offentlige debat til at sige at alle grønne afgifter vender socialt forkert det gør de ikke bilafgifter for eksempel det er for øvrigt nogle af dem

ned vender socialt rigtigt

indtægter som betaler mest

jeg plejer også at takke dem for at de betaler så meget

men det er jo altså der vi har en progressiv grøn afgift

vi vil godt være med til forsøg og vi synes det er vigtigt

på energisiden ligger på husholdningerne altså på os selv på borgerne

så er det vel også fair nok at vi begynder at diskutere nogle fordelingsvirkninger inden for den skat

lidt til venstres ordfører jeg vil bare sige

produktionsvirksomheder har en høj energibeskatning i det her land vi har eus laveste beskatning

produktionsvirksomheder det synes jeg er en lidt vigtig pointe fordi der blev

brandbeskattes på de her områder så sent som i går kørte debatten om vandafgifternes himmelflugt fordi vandselskaberne skal betale flere milliarder i skat som følge af nogle fejlvurderede

news hele dagen det er nærmest blevet en karikatur på velfærdsstaten og godhedsindustriens fremvækst tænk at små private og effektive vandværker vandværker baseret på frivillighed klemmes ind i et bureaukrati hvor statsmagten overdynger

med direktiver om takstpolitik og investeringer så nogle skal ansætte djøfere for at kunne svare igen på de mange

findes altså vandværker der ansætter djøfere til det her alt dette

stensikkert resultat nemlig

først betaler man verdens højeste skat hvis man går på arbejde

alverdens ting også de her forbrugsafgifter på vand el og varme som er nødvendigt at have i hverdagen

bagefter sætter disse vandselskaber afgifterne yderligere op fordi de skal svare milliarder i skat til skatteministeren

for ellers kan de ikke investere i de der mange ting som de skal i kraft af miljøreglerne det bliver jo en stor selvskabt kan man

nærmest sige skatte og afgiftskarrusel

nye forsøg og nye bureaukratiske spidsfindigheder som lapper på dette syge system men i stedet

jeg er ked af at sige det men

nogen partier i dette ting som har talt for yderligere afgifter

den grønne omstilling og på miljøområdet så er det vel netop enhedslisten

i ligger som i selv har redt og vi deltager ikke i nye særordninger oven på

vi synes ikke der skal være forskel for den enkelte

skal der være det samme incitament

i det her forslag skal jo løses ved at vi sænker skatter og afgifter generelt

skulle fritages for at betale den samme afgift

bemærkelsesværdigt at

er jo ikke mindst fordi vi faktisk ved de forhandlinger opnåede en lang række gode resultater som aldrig fik lov til at udfolde sig i det danske samfund fordi vk regeringen der overtog magten umiddelbart efter jo med en vis form for præcision ramte de fingeraftryk som enhedslisten havde sat på dansk politik i den sidste halvdel af nitten halvfemserne det bekræftede os jo i og for sig i at vi havde været på rette spor

set også at vi er i den her sag

det er jo rigtigt at der er tale om

fordi det er fuldstændig rigtigt at der er en del af energiforsyningsområdet som man næppe kan

minder det næsten lidt om dengang

om forsyningssikkerhedsafgiften døde i debatten om sankebrænde altså man har nogle

systemet en smule uretfærdigt og derfor må de omfattes

konsekvensen af det var at

fik en forsyningssikkerhedsafgift og så var alle jo glade undtagen dem der syntes at det i grunden ville være rigtig fornuftigt at have en afgift

af i stedet for at man belaster den energi der måske produceres mere miljømæssigt forsvarligt

det her nok udtryk for at man afviser at gennemføre forsøg

til alle de ulykker der kan ske vel vidende at forsøget måske kunne vise dels at alle ulykkerne ikke sker dels at der måske også findes løsninger på de udfordringer vi står

forslag her er jo at vi synes

at vi har et afgiftssystem som ensidigt belaster de økonomisk dårligst stillede hårdest

kan man godt som højreorienteret liberalistisk politiker synes er uretfærdigt at gøre noget ved fordi man

betaler samme kronebeløb i skat uanset hvor meget

er udtryk for retfærdighed men det synes vi så ikke i enhedslisten i

faktisk ind for social udligning vi går faktisk ind for

der for nylig kom til at sige det at vi skal stå ved at vi faktisk

som jeg gerne vil tilslutte mig og som også er baggrunden for at vi

så om at gøre den og det

øvelse hvor man på den ene side tager et socialt hensyn og på den andet side

sikrer at der også er en stærk motivation til at spare på energiforbruget spare på forureningen

der ganske rigtigt fører til

at øge det være ekstra dyrt hvorimod det hvis det er lavt vil

det er jo fordi vi ikke mener at de mennesker som har en dårlig økonomi og som har et relativt lavt energiforbrug eller hvis de har et der er lidt højere så primært har det fordi de bor i nogle elendige boliger skal rammes på samme måde som de mennesker der har en høj indkomst og har et meget meget stort energiforbrug altså et eller andet sted synes vi godt man kan se forskel på om det sådan er de opvarmede swimmingpools vi snakker om

det simple energiforbrug det er for os retfærdigt og rimeligt at det ene kunne belastes mere end det andet

for at spare på det basale forbrug så ud over

mere retfærdigt er det måske endda

godt kan anerkende klogskaben i men

jo ikke noget ved at den måde vandsektoren blev inddraget på i debatten her i dag måske var lidt ved siden af virkeligheden som den tegner sig vi kan jo godt høre på den diskussion der er

at vi ikke står umiddelbart over

at få gennemført det her beslutningsforslag og få igangsat et sådant forsøg så derfor vil jeg i stedet for tage afsæt

enige i at det var en vigtig opgave at forsøge at modvirke den sociale skævhed der er i vores nuværende afgiftssystem

jeg så bare spørge skatteministeren om

i fællesskab kunne medvirke til at højne vidensniveauet på det her område ved at gennemføre en høring hvor man laver en analyse af

af afgiftssystemet set i forhold til den måde vi i dag kompenserer for ved hjælp af den grønne check og hvilke tiltag man i givet fald foretage sig som kunne modvirke hvad vi betragter som en uretfærdig og uhensigtsmæssig skævhed det tror jeg ville være et rigtig godt input til den videre diskussion

kan vi også og jeg går da ud fra at vi også i de kommende år sammen med de nuværende regeringspartier

diskutere finanslov fremadrettet ud fra et ønske om også at skabe større

så tror jeg også vi kommer til at diskutere hvad der er nødvendigt for at ændre vores afgiftssystem sådan at det afgiftssystem i langt større udstrækning fører til at der tages fornuftige miljømæssige og energimæssige og klimamæssige beslutninger

det også helt afgørende for os at det sociale det fordelingsmæssige aspekt inddrages og det er jo ikke mindst blevet vigtigt fordi

det her land i samarbejde med regeringen stort set at gøre de såkaldt produktive erhverv afgiftsfrie når vi snakker om energiafgifter altså man har

den bund som eu har sat for hvor langt ned man kan komme

men men pointen er jo bare at lige præcis når man har besluttet sig til at erhvervslivet ikke må betale

vende tilbage til en situation hvor erhvervslivet betaler afgifter

vil også gerne vende tilbage til en situation hvor erhvervslivet er med til at finansiere omstillingen til vedvarende energi men nødvendigheden af at sikre en socialt rimelig og retfærdig afgiftsstruktur i forhold til husholdningerne bliver jo ikke mindre når man ensidigt vælter byrderne over på de almindelige danskere og deres forbrug så bliver

det indgå i arbejdet og vi vil i hvert fald på baggrund af hvad jeg

som næsten et flertal i folketinget som giver udtryk for en vis sympati for at vi har fat i nogle problemstillinger og

og vi håber at vi kan gøre det på et mere kvalificeret og mere udviklet grundlag ved at igangsætte nogle initiativer der kan skabe større klarhed over

sociale konsekvenser er af vores afgiftssystem

klima energi og bygningsudvalget

der inden for en økonomisk ansvarlig ramme giver et massivt løft på seks milliard kroner til sundhed sikrer mere tryghed på arbejdsmarkedet og forbedrer vilkårene

de ældre derhjemme og for vores børn skoler og daginstitutioner vi afsætter en milliard kroner til flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer og samtidig giver vi de organiserede danske lønmodtagere en håndsrækning ved at hæve loftet over fradraget for fagforeningskontingenter prioriteringerne i finansloven skal samtidig ses i lyset af at regeringen allerede har forbedret vilkårene for erhvervslivet med to store vækstpakker som blandt andet indebærer en nedsættelse af selskabsskatten og markante lettelser af virksomhedernes energiafgifter og pso betalinger

forslag om at pålægge regeringen at der på finansloven for to tusind og femten afsættes en pulje på halvtreds million

målrettes skatte og afgiftslettelser med videre for

lettelser af energiafgift og grundskyldspromille på campingpladser nedsættelse af elafgifter på forlystelser eller lavere elvarmeafgift for sommerhuse det er mange forskellige ting

en relativt lille pulje penge til regeringen har gennemført flere initiativer for at skabe mere vækst og beskæftigelse i dansk turisme

aftalen om vækstplan for dansk turisme som regeringen indgik i juni to tusind og fjorten med bred politisk opbakning

det konservative folkeparti bliver der afsat fem og fyrre million

til at styrke væksten i dansk turisme

for det første en bedre styring af den offentlige turismeindsats

service og kvalitetsløft i dansk turisme

har regeringen med vækstpakke to tusind og fjorten forhøjet momsfradraget på hotelovernatninger danske og udenlandske virksomheder

får fra og med den første januar to tusind og femten fuld fradragsret på deres momsudgifter til hotelovernatninger i danmark indførelsen af fuld fradragsret for danske og udenlandske virksomheders momsudgifter til hotelovernatninger i danmark skal forbedre erhvervets muligheder for at tiltrække danske og udenlandske erhvervskunder det giver turismeerhvervet en umiddelbar lempelse på to hundrede og tyve million kroner i to tusind og femten

konkurrencevilkår blandt andet kan forbedres ved at nedsætte elvarmeafgiften for sommerhuse hertil vil jeg gerne nævne at regeringen i forbindelse med finansloven for to tusind og tretten har halveret elvarmeafgiften

en afgiftsmæssig sidestilling af fritidshuse med helårsboliger vil vedrøre alle fritidshuse og ikke alene fritidshuse anvendt til udlejningsformål mange fritidshuse anvendes både privat og til udlejning og

ikke være administrativt muligt at målrette en lempelse for fritidshuse alene til udlejningsformål derfor kan størstedelen af en lempelse af elvarmeafgiften for fritidshuse gå til privat anvendelse

udlejning forslagsstillerne foreslår endvidere at turismens konkurrencevilkår blandt andet kan forbedres ved nedsættelse af elafgiften for forlystelser hertil skal nævnes at visse liberale serviceerhverv herunder forlystelser betaler den almindelige elafgift svarende til den elafgift der betales af husholdningerne elafgiftsloven er statsstøttegodkendt i sin helhed og derfor vil en nedsættelse af elafgiften for forlystelser

endelig skal det nævnes at regeringen med vækstpakken fra to tusind og fjorten har nedsat energiafgifterne betydeligt psoen reduceres for erhverv og rumvarmeafgiften reduceres med cirka fem og tyve procent for fossile brændsler og cirka femten procent vedrørende el dette kommer særlig de rumvarmeintensive erhverv som eksempelvis hotel og restaurationsbranchen til gode regeringen kan med disse ord ikke

det er nødvendigt at vi understøtter

den udvikling for at sikre arbejdspladser og jo også arbejdspladser der i høj grad befinder sig uden for de

er ked af at

bare høre om jeg forstår skatteministeren korrekt

er styr på turisterhvervets konkurrencevilkår

yderligere alt er gjort

kan lyde at man sådan vil sprede penge ud over et bestemt område må jeg dog sige at der er en række konkrete udfordringer

derfor kan jeg godt være lidt usikker på om man måske i virkeligheden kan være med til at skabe nogle forventninger

der vil jeg da sige at hvis man foreslår noget som enten vil være langt dyrere end

man finder finansiering til eller som alternativt ikke vil kunne gennemføres på den måde som man foreslår

afgifts og skattelettelser for turismeerhvervet da dette beslutningsforslag senest blev fremsat i to tusind og tolv var det med et ønske om at skabe beskæftigelse og vækst i dansk turisme hos socialdemokraterne er vi meget enige i

det er et erhverv med masser af vækst og arbejdspladser i sig og det skal vi selvfølgelig udnytte

siden to tusind og tolv har vi i øvrigt sammen med både venstre og de konservative vedtaget en langsigtet plan for dansk turisme

og som skal hjælpe med at tiltrække flere turister til danmark vi er på baggrund af vækstteamet for turismes anbefalinger blevet enige om hvordan vi skal bringe turismeerhvervet ud af den tilstand der i nullerne sænkede sig over dansk turisme

og jeg vil også tilføje at vi i tirsdags

folketinget danmarks første turismelov derfor

undrer jeg mig da også lidt over timingen af forslaget vi har i de seneste år sat massivt ind for at forbedre erhvervslivets generelle rammebetingelser herunder turismens med vækstplan dk har vi hævet momsfradraget på virksomheders hotelovernatninger og sænket selskabsskatten

betingelser vi har netop prioriteret at strukturere og styrke forholdene for dem der ønsker at drive turismevirksomhed her i landet jeg mener at vi med vores indsats hidtil har skabt nogle glimrende vilkår for vækst i dansk turisme nu skal det også lige have lov til at virke derfor mener jeg heller ikke at der på nuværende tidspunkt er grund til at sætte yderligere ind med afgifts og skattelettelser derfor

procent moms af deres hotelovernatning i

procent moms af deres hotelovernatning i

fem og tyve procent moms på sin hotelovernatning mens man ved at lægge sin ferie i hamborg eller flensborg

parti ønsker liberal alliance ikke at være med

på turismeområdet som det er og det at få organiseret

turismen langt bedre end den er i dag er utrolig vigtigt og det er

turismeerhvervet i danmark for det er et utrolig vigtigt erhverv specielt i yderområderne nok bedre betegnet som vandkantsdanmark hvor der jo er en stor del af befolkningen

folk fravælger fordi energiafgifterne

er i udlandet så der er en god grund til at man

noget af det jeg dog undrer mig over

er hvorfor det er en pulje

jeg synes det kunne være rart hvis man var meget mere specifik i det her

der skulle lempes var det noget moms

til at målrette det meget præcist

en god og gavnlig effekt men

flertal med enhedslisten og

venstre har et tredje

lige en klar linje

hvordan man nu skal finansiere det her men jeg synes det lyder som et positivt tiltag og vil da opfordre til at

vi har det blå danmark vi har også andre områder og her kan turismeerhvervet

set også regeringen har gjort i samarbejde med flere af de borgerlige partier

mest mulig værdi ud af dem

jeg selv en stor fortaler for og det synes jeg vi har gjort

sænke skatterne for erhvervslivet

inde på hotelmoms og vi har set på andre områder så samlet set synes jeg

og jeg mener ikke der er grundlag for

at etablere en særskilt pulje til turismeerhvervet derfor

bedre styring af den offentlige turismeindsats service og kvalitetsløft i

har også været punkt og

af dem vi har gjort og som venstre også har været med til

er det ikke sådan at der lægges fem og tyve procent moms på når det sælges i tyskland eller i italien eller i usa der lægges lokal moms på men når turisterhvervene i danmark skal sælge en overnatning på et hotel

middag på en restaurant i danmark til en tysker eller en italiener eller en amerikaner så kommer der fem og tyve procent moms på dermed har vi at gøre med et erhverv som befinder sig ude på de internationale markeder men som skal sælge med dansk moms og det udgør et særskilt problem når en international turist skal til nordeuropa på ferie skal vedkommende tage hensyn til

i danmark er fem og tyve procent moms på hotelovernatningen hotelovernatningen er betydelig billigere i sverige hvor der kun er tolv procent moms på og

er endnu billigere i tyskland hvor der kun er syv procent moms på og det er altså hårde betingelser at være et erhverv i danmark på

de udenlandske momssatser på hotelovernatninger vi siger den må være syv procent i danmark så vi kan konkurrere med tyskerne

halvtreds million kroner til en pulje til alt muligt godt fra havet eller faktisk ikke særlig meget godt fordi halvtreds millioner

særlig langt det kan vi da godt støtte men vi vil også påpege at vi synes at

udtryk for at forslagsstillerne gerne vil hævde at de vil noget for turisterhvervene og ikke for at forslagsstillerne faktisk gør noget reelt

kroner en ligestilling af momsen på hotelovernatning i danmark med tyskland koster en tre fire milliard

derfor er vi selvfølgelig også villige til at afsætte finansiering til en pulje på halvtreds

får sikret nogle attraktive vilkår for at få flere turister til danmark

vi regner med at hele erhvervet beskæftiger

arbejdspladser vi taler om de omsætter for syv og firs

milliard kroner i turismeerhvervet en og fyrre procent af det det er fem og tredive

bliver omsat af udenlandske turister så vi taler

mange arbejdspladser

stort vækstpotentiale derfor er det godt

politisk både fra den her regerings side og den tidligere regerings side med momsfradraget

men det der virkelig betyder noget er omkostningsniveauet

derfor er forslaget her et signal om at vi

folkepartis side også en ambition om at gå endnu videre derfor har vi også under finanslovsforhandlingerne to år i træk foreslået regeringen at man fjerner alle de afgifter der er på energisiden for turismeerhvervet

også kigget på grundskyldspromillen for campingpladser som er nævnt her i

ser på hvilke parametre der betyder noget

og det synes mange turister heldigvis også det handler om attraktive seværdigheder

også et meget dyrt land at være turist i derfor er det væsentligste vi kan gøre fra politisk side når vi vil hjælpe turismeerhvervet

ethundrede og toogtyvetusind årsværk der er

altså at lette nogle af de skatter og afgifter der er på området i første omgang nogle

og grundskyldspromillen men vi vil også gerne gå videre end det for vi vil godt investere i arbejdspladser og vækst

på det her forslag

er ingen tvivl om at dansk turisme

er en vigtig vækstmotor vækstmotor for danmark som kan trække nye arbejdspladser til og sikre øget omsætning rundtomkring i landet og der er altså brug for at

i høj grad konkurrerer med vores

et erhverv der omsætter for over syv og firs milliard

eksporten i danmark og det skaber ethundrede og toogtyvetusind arbejdspladser er

som nogle har sagt under debatten i dag er

ikke at vi så bare skal hvile på laurbærrene der er udfordringer i forhold til de energiafgifter turismeerhvervet

eksporterende erhverv har at det

der også står i forslaget at kigge på de afgifter som erhvervet møder vi nævner også problematikken

til grundskyldspromillen for de danske

hensigtsmæssigt at der er ulige vilkår i forhold til

vil vi være med til at kunne sænke omkostningsniveauet for danske campingpladser og det vil være med til at styrke deres konkurrenceevne i forhold til udlandet vi nævner også forslaget om forlystelsesparker

efterspurgt og det kan godt være at skatteministeren siger at

men hvis ikke vi tager initiativet hvis ikke vi gør noget ja så sker der jo i hvert fald slet ikke

jeg må jo selvfølgelig takke de partier der

det kunne jo være rart at have en endnu større pose penge som herre ole birk olesen

tingene skal jo også gå op i den sidste ende

også glad for meldingen fra fra sf som siger at der er sket meget så

var man så heller ikke villig til at støtte det

lad det nu ligge det er selvfølgelig ærgerligt at der ikke er opbakning til at vi i fællesskab kan tage yderligere initiativer til at fremme turisterhvervets konkurrencevilkår for det er der bestemt brug for det er et erhverv som sikrer mange arbejdspladser mange arbejdspladser som ligger i yderområderne i danmark så det vil være noget af det der kan være med til at sikre et danmark i bedre balance hvis vi giver en håndsrækning

tage det der er sket i de seneste par dage når man ser på regeringens tilgang til turisterhvervet

bliver jeg jo noget trist for nu kan vi jo

naturstyrelsen under miljøministeriet mener det gode svar

at gøre danmark mere attraktiv som

nitten af de største naturseværdigheder vi har i danmark nogle seværdigheder

som det hedder på på moderne dansk nogle af de ting hvor vi har unikke ting at tilbyde som man kun kan se i danmark

har nogle danske mønter i lommen og

at bruge til at trække turisterne til

skatteministerens ressort men skatteministeren kan så i hvert fald skrive sig bag øret at

bør tage en snak med miljøministeren om det

som sagt sige tak for debatten jeg er glad for at

har gjort meget så der er ikke umiddelbart behov

rundtomkring i særlig i de dele af landet hvor udfordringerne i forhold til beskæftigelsen i

med b syv og tyve som vi nu behandler stilles der forslag om at videreføre boligjobordningen fra to tusind og femten og frem forslagsstillerne anfører

at boligjobordningen er en succes og at den hvert år bruges af mere end en halv million danskere lad mig derfor indledningsvis bemærke at regeringen aldrig har anfægtet at ordningen er populær det er også åbenbart at det aldrig vil blive populært at fjerne en skattebegunstigende ordning det er imidlertid regeringens pligt at foretage en nøje prioritering af samfundets økonomiske ressourcer og sikre at de til enhver tid anvendes på den mest hensigtsmæssige måde

til andre vigtigere initiativer det har regeringen blandt andet gjort med den finanslovsaftale for to tusind og femten som vi har indgået med sf og enhedslisten med finanslovsaftalen har regeringen prioriteret et massivt løft på seks milliard kroner til sundhed over de næste fire år og en milliard kroner til flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer disse forbedringer er blandt andet gjort mulige via det råderum som er skabt ved ikke at videreføre boligjobordningen dette skal også ses i lyset af at regeringen allerede har forbedret vilkårene for erhvervslivet med to store vækstpakker som blandt andet indebærer markante lettelser af virksomhedernes energiafgifter og pso betaling som nævnt blev boligjobordningen indført som en midlertidig forsøgsordning

ordningen imidlertid udtjent sin værnepligt der er ikke længere det samme behov for ordningen som da den blev indført som forsøgsordning i to tusind og elleve

og videreført i to tusind og tretten

er skattebegunstiget ordningen medvirker derfor til en forskydning af forbruget da pengene ellers kunne være blevet brugt i eksempelvis detailhandelen denne omlægning er isoleret set samfundsøkonomisk uhensigtsmæssig en del af beskæftigelseseffekten kan også tilskrives at folk har fremrykket vedligeholdelses og renoveringsprojekter som skulle have været gennemført på

hvor ordningen er ophørt jeg bliver derfor også nødt til

skatter jo sættes op eller der skal gennemføres besparelser sådan et tiltag vil formodentlig have negative konsekvenser for beskæftigelsen ud over effekten af beskæftigelsen har der også været talt om ordningens effekt på

henholde mig til rockwool fonden der i deres analyse fra maj konkluderer at det sorte arbejde viser en faldende tendens men at der ikke er tegn på at faldet kan tilskrives boligjobordningen samlet set har regeringen derfor valgt at prioritere forbedringer af velfærden frem for en forlængelse af ordningen i to tusind og femten regeringen

er klinisk renset for vækstinitiativer der er ikke ét initiativ der har til formål

er optaget af at sikre private arbejdspladser i danmark og der er boligjobordningen et effektivt instrument og jeg synes det er

høre en skatteminister sige at det kan man godt undvære

risiko for at miste deres job som følge af at boligjobordningen ikke vil videreføres hvis det står til regeringen men også til de familier der har stor gavn af at bruge ordningen til at få lidt ekstra hjælp i hverdagen der er gjort nok er det det

for debatten og for rimeligheden i debatten at det bliver slået fast man kan selvfølgelig altid pege på at der kan være

jeg er da helt sikker på som jeg også var inde på i min tale

at det her har været en rigtig fin

en rigtig fin håndsrækning at få det er

har tænkt mig

anfægte tværtimod enhver form for ordning som giver folk nogle flere penge i hånden er jo også noget som kan være upopulært på den måde at afskaffe men det vi taler

den samlede effekt er den samlede effekt af relativt lille og derfor kan man altså bruge pengene mere effektivt på andre ting

i det spændingsfelt hvad vil regeringen gøre for

at berolige de håndværkere derude

er et marked for at flytte noget sort arbejde til hvidt så der også er beskæftigelse til håndværkerne til svendene så der bliver

nogle elever ind og så man ikke mister de arbejdspladser for det vil være realiteten

afskaffer den her ordning flere tusinde vil blive arbejdsløse

jeg skal da ærligt indrømme at jeg er en lille smule skuffet over

rockwool fondens analyser har vist sig at der faktisk ikke er en effekt som er signifikant i forhold til sort arbejde og derfor vil jeg godt anfægte den del af det

det påviser rockwool fonden så at der ikke er

meget højt niveau i offentlige investeringer og det kan man også se af beskæftigelsesgraden i byggeriet

kender nogen brancher som ikke godt kunne tænke sig at have noget

i hvert fald en provisorisk socialdemokratisk regering som har fremlagt et finanslovsforslag

man konstatere at boligjobordningen i sverige som er meget mere attraktiv end i danmark

hvis man læser hvad de svenske socialdemokrater skriver fordi det genererer rigtig mange arbejdspladser og fordi det flytter sort arbejde til hvidt der har man

ministeren om man ikke også skeler lidt

har empirien i orden og hvor de svenske socialdemokrater også dokumenterer

arbejdspladser og at det flytter massivt meget sort

når det typisk er små projekter som det er med boligjobordningen

hovedsagelig være den lille lokale tømrermester som

er udenlandsk arbejdskraft som bliver ansat det er jo arbejdsmarkedets parter der selv har styr

jeg dog ved er at for den del der handler

som i hvert fald med sikkerhed bliver udført i udlandet fordi der jo også er mulighed for at få fradrag for de forbedringer som man måtte foretage i et udenlandsk fritidshus efter de de regler der nu er

jeg tror ikke man entydigt kan sige at det alene er dansk arbejdskraft som

vinder udbuddet og de har nok interesse i at byde på det fordi det er så små projekter derfor er min logik jo at boligjobordningen er supergod fordi det er en understøttelse af dansk beskæftigelse

de store projekter som for eksempel

at der kommer rigtig mange som ikke er danskere til at arbejde på det så for at under beskæftigelsen på en god måde hvor det er danskere der får beskæftigelsen synes jeg da

med

den blev indført som en midlertidig løsning den blev indført for at give en økonomisk håndsrækning til byggebranchen i en tid hvor der var økonomisk usikkerhed og lav aktivitet men ordningen har aldrig været tænkt som en permanent ændring venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti har stillet forslag om at videreføre ordningen som udløber

årsskiftet det begrunder de overordnet

tre elementer for det første begrunder de forslaget med at boligjobordningen er en hjælpende hånd til familier og at mere end en halv million danskere bruger ordningen til det vil jeg sige at

korrekt at ordningen er en hjælpende hånd og det er da nu engang også altid rart at få men boligjobordningen har været et redskab som skulle bruges i de år hvor krisen var værst det skal jo ikke være sådan at man skal have statsstøtte i al evighed til at få lavet håndværkerarbejde i sit private hjem derfor er det også værd at bemærke at langt størstedelen af dem der bruger ordningen

vi socialdemokrater mener ikke at sådan nogle som os der sidder her i dag skal have støtte fra skatteyderne til at få lavet nyt køkken eller udvidet garagen det er på ingen måde fair for det andet bliver

at det er med til at bekæmpe sort arbejde der kan vist ikke herske nogen tvivl om at vi i socialdemokraterne mener at alle folk skal betale deres skat hverken mere eller mindre derfor gør vi

en stor indsats for at bekæmpe skattely og derfor ønsker vi også at bekæmpe sort arbejde af samme årsag er vi også glade for at der ifølge rockwool fondens analyse er sket et fald i

sort arbejde i danmark

argumenterer venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti med at ordningen ifølge dansk byggeri har skabt fem tusind arbejdspladser til det må jeg sige at ordningen har været brugt endnu mindre end man havde forventet

er i øjeblikket faldende ifølge danmarks statistik forventer man både højere beskæftigelse

derfor mener vi heller ikke at vi skal prioritere at støtte denne branche længere venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti skønner

en milliard kroner det vil betyde at der skal være besparelser eller forhøjelser af andre skatter og afgifter

nulvækst har vi temmelig svært ved at se hvordan det skulle være realistisk i finansloven for to tusind og femten har vi i stedet valgt at prioritere vores velfærd

med nulvækst og nedskæringer denne regering har sammen med sf og enhedslisten lavet en klar prioritering som sikrer bedre omsorg til vores syge og ældre bedre pasning af vores børn og generelt bedre offentlig service uanset pengepung vi mener at tiden er løbet fra

en hjælpende hånd til familier i form af et håndværkerfradrag slet ikke når det primært er de velstillede danskere som benytter sig af ordningen

tusind og fjorten ordningen betyder at familier kan trække udgifter til hjælp i hjemmet fra i skat hvilket vil sige at

ægtepar kan trække lønudgifter fra for op til tredivetusind

superpopulær ordning har jeg indtryk af

danskerne har taget til sig og rigtig glade for at man har få hjælp til barnepigen eller havearbejdet eller

til at holde hånden under beskæftigelsen i en krisetid

der har fået den her beskæftigelse fordi det mange gange har været små lokale projekter

til store offentlige investeringer som mange gange bliver udmøntet i at det bliver beskæftigelse for udenlandske virksomheder eller danske virksomheder som bruger underleverandører som

arbejde det mindsker i

benytte det fordi det i mindre grad kan betale sig når man går ud og snakker med

kunne bekræfte at de tit før

nu vil folk i stedet for være sikre på at det bliver bekræftet

udgør af fakturabeløbet så man nu kan bruge den her boligjobordning

en ting som jeg synes er rigtig ærgerlig hvis man ophæver

som man gør automatisk ved nytår er

nogle steder hvad skal de mennesker nu gøre for at finde lærepladser der har altså været en god sideeffekt ved boligjobordningen

så har jeg selv en lille personlig mærkesag som jeg synes man burde kunne få med i boligjobordningen hvis man får den videreført det er at man

bredbånd med i det så vi på den måde

være stærkt brug for specielt i yderområderne så hvis man kunne få lavet den ordning i boligjobordningen at

af hurtigt bredbånd kunne det også være supergodt

boligjobordningen havde vi noget der hed en hjemmeserviceordning den røg så ud for at man

fradrag ved boligjobordningen nu falder boligjobordningen så også væk hvilket betyder at man så ikke har nogen mulighed for at få det her fradrag

uden nogen løsning og det synes vi

det anfægter vi ikke jeg tror også det er blevet lidt af en myte

det er heller ikke rigtigt

når vi er imod at videreføre boligjobordningen

det ud fra initialbetingelserne

ved det var at ordningen blev indført som en forsøgsordning som en

vi føler ikke at der er samme behov for ordningen nu som da den blev indført vi mener nu at

ting vi hellere vil prioritere

de samfundsøkonomiske politikområder vi fører en økonomisk ansvarlig politik

har gennemført en lang række gode initiativer for erhvervslivet og for skatteborgerne

i den løbende prioritering har vi valgt ikke at videreføre boligjobordningen der har været snak om beregninger og om forskellige elementer af det det vil jeg ikke

om man så mener den ene indsats er mere effektiv end den anden må

i besiddelse af og jeg tror heller ikke

det jeg mener ikke rockwool fonden har fundet frem til

at man laver en effektiv kontrol og skat yder en større indsats der tror jeg de fleste

enige om at den måde man får gjort op med sort arbejde ved at gøre det mere attraktivt at betale skat og moms ved at man sænker niveauet for skatten og momsen derfor vil mit spørgsmål igen være hvad er alternativet til at gøre håndværkerydelserne billigere hvis de ikke bliver billigere

har været der siden arilds tid så det vil nok blive ved med at være der

at der er flere og flere der bruger boligjobplanen det gør man også i sverige

sverige sagen er bare den at det mere attraktiv ordning i sverige for der får man et tilskud

og der genererer det altså en masse arbejdspladser og

sort arbejde til hvidt så

nadeem farooq hvad er alternativet til at sænke omkostningerne ved at hyre hvid

nævnt heroppefra været tænkt som en midlertidig ordning for at kickstarte økonomien og skabe arbejdspladser inden for nogle af de her

er otte og tredive procent af de skattepligtige med en indkomst på mere end syvhundredetusind kroner om året der anvender ordningen og til sammenligning er

personer med en indkomst på mindre end tohundredetusind

jo en skattelettelse til de absolut

million kroner per skabt job

men som jeg også var inde på er det her en meget dyr

velhavende ægtepar der ønsker at have en jacuzzi skal være dem vel undt

energirigtige projekter

af de grunde som jeg har nævnt her

den er for ufokuseret og den er

sort arbejde og der må jeg bare sige at specielt i forhold til de konservative synes jeg det er rigtig glædeligt

på sort arbejde og hvad vi kan gøre for at imødegå

der nok ikke er én løsning der

til allersidst må jeg også sige at at vi

har råd til at få lavet samtalekøkkener og alt muligt andet og en del af det

du skal altså have en vis indtægt før du kan finansiere de her ting uagtet at

fokuseret mere socialt

mest velstående der mest bruger den jeg

at fru lisbeth bech poulsen kan bekræfte at ud af de

der har benyttet ordningen er det trehundrede og titusind personer som har en indkomst op til trehundrede og halvtredstusind

har en indkomst på under trehundrede og

så kan det godt være at sf hellere vil tale procenter og hvor stor en andel det så udgør jeg synes bare det er fantastisk at have en ordning som over trehundredetusind danskere med ikke voldsomt store indkomster har haft mulighed for at benytte og som de har benyttet det vil sige at

jagten på at genere otteogtredivetusind velstående danskere er det fint med sf at der så ryger trehundrede og titusind kroner i samme øjemed

at sige hvem der relativt set har brugt den

kigger på det samme stykke papir så vi er jo enige om tallene

og der er også en del med med relativt

at vi ikke støtter det og det er ikke

af de projekter der er lavet med støtte fra boligjobordningen

de kan måske være blevet fremrykket

men jeg tror ikke at de der har bygget nye tilbygninger til deres sommerhus eller har

bare sket nu i for fordi der var

kunne støtte en boligjobordning af en eller anden art

at lave energirenoveringer altså nogle ting til forbedring

og miljøet det kunne man godt

overveje men det har mere sådan

og det gælder jo i det hele taget

på at understøtte

måske bedre at give dem som et tilskud til et projekt i stedet for at give dem som et skattefradrag for det viser sig jo at folk er meget kreative når de skal have

have fradrag for det er måske bedre at sige at vi gerne vil give penge til et konkret projekt så vi er ikke meget for hele den her

her foreslås men altså havde det været til at lave energibesparelser

skal man jo overveje hvor man helst vil lette skatten

vi vil meget hellere for eksempel sænke topskatten end at have en boligjobordning vi vil også meget hellere hæve beskæftigelsesfradraget

med de en milliard kroner kan man sænke topskatten fra femten procent til tretten procent alternativt kan man hæve beskæftigelsesfradraget sådan at hver eneste dansker som er i arbejde får en lettelse af skatten på cirka fem hundrede kroner om året

skal man jo sige jamen det gør vi fordi vi hellere vil have en boligjobordning end vi vil hæve beskæftigelsesfradraget

så hver eneste dansker i arbejde får fem hundrede kroner mere til sig selv

vi vil hellere have en boligjobordning

sænke topskatteprocenten fra femten til tretten procent

de hellere vil det end alt muligt andet godt der

altså anderledes vi vil hellere hæve beskæftigelsesfradraget vi vil hellere sænke topskatten end vi vil bevare boligjobordningen

er beskæftigelse som enten ville have været der uanset hvad eller som flyttes fra andre steder i samfundet til

folk ville have gennemført uanset om der var fradrag for det eller ej

ingen beskæftigelseseffekt

boligejere som tænker

vi vælger at renovere vores bolig for der er et fradrag men det betyder jo så at de ikke kan bruge de samme penge på at gå på restaurant for eksempel eller

noget nyt tøj eller

gå i biografen eller lignende så når de folk vælger at renovere deres bolig fordi der er fradrag der så fravælger de et andet forbrug og det andet forbrug som de fravælger udløser så en mindre beskæftigelse på de områder hvor de ikke bruger pengene så der er heller ikke nogen beskæftigelseseffekt

af at forhøje beskæftigelsesfradraget og af at sænke topskatten det resulterer faktisk i at flere mennesker har lyst til at yde en indsats på arbejdsmarkedet eller yde en ekstra indsats på deres arbejde det øger beskæftigelsen det gør boligjobordningen ikke

har også benyttet boligjobordningen ligesom herre nadeem farooq er

stor irritation at vi skal ind og udfylde nogle blanketter og skemaer på internettet for at få nogle penge som vi ellers bare kunne have fået ved at vi betalte noget mindre i skat vi foretrækker faktisk

bare betaler noget mindre i indkomstskat frem for at

skal ind og udfylde ting på internettet for at få lov til at få de samme penge som man kunne have fået hvis man bare havde

en lavere skat så jeg er lidt i tvivl om om det faktisk er sådan

de ordningen når den nu er der men ville de faktisk ikke foretrække

gå ind på nettet og skrive nogle ting men bare kunne få lov til at beholde deres penge og er det måske sådan

de håndværksmestre

for at benytte lige præcis det som disse håndværksmestre udbyder sådan at folk ikke går på restaurant i stedet for eller går i biografen i stedet for eller køber tøj for pengene i stedet for jeg tror mere en interessevaretagelse på vegne af en

vi har gang i her og ikke så meget at man

sort arbejde til hvidt og på den måde genereret vækst

der er en motivation for at man hyrer hvid arbejdskraft i stedet for sort arbejdskraft ifølge rockwool fondens

bliver der lavet for cirka seks og fyrre milliard kroner sort arbejde og en af intentionerne vi må have i folketinget må jo trods alt være at få flyttet noget sort arbejde

det gør man da selvfølgelig ved at gøre det attraktivt at benytte hvidt arbejde så derfor må jeg også korrigere den forrige taler der er selvfølgelig en dynamisk effekt ved at flytte sort arbejde til noget hvidt arbejde og det genererer så også flere indtægter for samfundet og det giver også nogle flere incitamenter så derfor er det ikke bare et nulsumsspil

også derfor at vismændene siger at hvis man fjerner boligjobplanen skærer man

procent af vores vækst i danmark

procent af vores vækst er det selvfølgelig ensbetydende med at man mister arbejdspladser

man mister produktivitet i den private sektor for det giver selvfølgelig også produktivitet at man

sort arbejde så når man kigger på effekterne af boligjobplanen giver den vækst i samfundet den giver alt andet lige flere arbejdspladser

genererer den sort arbejde til hvidt arbejde hvorfor så ikke bare slå til

hvor man sagde at man ville fastholde ordningen og jeg kan finde stribevis af citater fra sf og socialdemokraterne og radikale

hellere vil bruge nogle penge på at holde folk i passiv forsørgelse

venstrefløjen betyder jo mindre beskæftigelse og mindre vækst

en tusind to hundrede mistede i beskæftigelse så man har altså valgt at prioritere passiv forsørgelse og

de venner man så har hjulpet med det høje fagforeningsfradrag

straffer man så ved at afskaffe boligjobplanen

interessant at se at dem som er næsten allermest på barrikaderne for boligjobplanen

de forskellige fagforbund

ved at det er arbejdspladser de kommer til at miste så her ser man altså en reel alliance mellem fagforbundene fagforbundene og arbejdsgiverne fordi man er enige om at det giver vækst

beskæftigelse alligevel vælger regeringen at nedlægge en ordning som ubestrideligt er en økonomisk og beskæftigelsesmæssig succes

stiller det her som ændringsforslag men også i tilfælde af at der skulle komme en borgerlig regering efter næste valg hvis der

en og tredive siders aftale

klargjort her i løbet af debatten at

isoleret set ikke kompenserede for bortfaldet af boligjobordningen

meget ærligt sagt og

rammer det jo fuldstændig ned i

jo så der fået syn for sagen for

en ordning som ifølge dansk byggeri sikrer fem tusind arbejdspladser hvis man tager finansministeriets tal fra sidste gang boligjobordningen blev forlænget lå det mellem

så om det skal være det ene eller det andet tal fred være med det men i tusindvis af arbejdspladser og dansk byggeri siger at det er fire hundrede lærlingepladser der

vi er i en situation i danmark hvor vi bare kan lade fem tusind job forsvinde vi har brug for at der er mere gang i hjulene vi har brug for at det er lettere at være familie i danmark og vi har brug for at gøre noget ved det sorte arbejde jeg må jo sige

der blev sagt blandt andet fra den socialdemokratiske

nævnte det i løbet af debatten

sf som jo støttede boligjobordningen

i sit betænkningsbidrag da boligjobordningen blev indført

man blandt andet skrev derudover er det absolut tiltrængt at give børnefamilierne bedre muligheder for at få den travle hverdag til at hænge sammen med to job lukkedage i daginstitutionerne og forkortede åbningstider er en økonomisk håndsrækning til køb af huslige serviceydelser en stor hjælp

sf skrev i betænkningen tilbage i

aflaste familierne i en travl hverdag at

få købt lidt rengøringshjælp eller hjælp til at få slået græsplænen

der nu måtte være brug for i de små hjem men det er så åbenbart ikke rigtig vigtigt længere nu har man prioriteret anderledes men altså ikke noget til gavn for familierne så har

flere ordførere også talt om at det det her jo reelt ikke havde nogen betydning i forhold til det sorte arbejde og

være at man skulle være lidt mere grundig i forhold til den undersøgelse

første hele år hvor boligjobordningen var gældende og der er der altså nogle begrænsninger i

man sige at danmarks statistik vel ikke nødvendigvis at betragte som en direkte forlængelse af venstres

lavede en undersøgelse i to tusind og tretten hvor andelen af beskæftigede i bygge og anlægsbranchen som angav at have arbejdet sort inden for de seneste år faldt fra fem og tyve procent i to tusind og elleve til fjorten procent i to tusind og tretten det er dog i al beskedenhed et meget stort fald men det har åbenbart ikke nogen effekt på sort arbejde lyder det man kunne selvfølgelig

viser meningsmålinger altså altså at boligjobordningen har haft en stor effekt

sort arbejde hvor otte og tredive procent direkte siger ja jeg køber mindre sort arbejde så

betragtninger men jeg synes bare for at der ikke skal være nogen tvivl om det

femhundrede og fireoghalvtredstusind danskere der benyttede boligjobordningen

af dem tjente otteogtredivetusind mere end syvhundredetusind

tjente mellem femhundredetusind

omkring firehundrede og halvtredstusind af dem der benyttede boligjobordningen

at sige at det er en velhaverordning og det er

en ordning der vækker begejstring

hvor mange danskere der har benyttet den hvor mange af de børnefamilier

og gøre det lidt nemmere at være børnefamilie

der har haft gavn af ordningen som man nu mener

men jeg takker selvfølgelig for at

imødekommende end jeg måske havde forventet

at det bare er interessevaretagelse nu håber jeg også at det er understreget at det her jo

jobeffekt det har en effekt der gør sort arbejde hvidt

gøre hverdagen lettere for børnefamilierne

har liberal alliance jo tidligere støttet forslag om

jeg har ikke glemt hvordan det tidligere har været men hele diskussionen afspejler jo grundlæggende at vi er i en situation hvor regeringen vælger at prioritere noget andet til trods for hvad man tidligere har sagt til trods for at man taler meget om behovet for vækst og beskæftigelse ja så har man valgt at lave

indeholder absolut intet

som der blev sagt fra regeringspartiernes ordførere

der kompenserer for en afskaffelse af boligjobordningen det

pengene på øgede offentlige udgifter

men så klinger det bare hult i forhold til at der er en vækstudfordring i danmark vi står alle

økonomiske redegørelse som skal komme her i løbet af december måned hvor regeringen jo har bebudet at vækstudsigterne og vækstskønnet skal nedsættes

har indrømmet at væksten bliver nedjusteret

nye vækstinitiativer det er en tilståelsessag det er skidt for danmark men det er måske godt for

jeg tror at danskerne er mere optaget af at vi sørger for

gang i beskæftigelsen og tager initiativer der hjælper danmark i den rigtige retning og det ville en fortsættelse af boligjobordningen have betydet jeg glæder mig over de partier der støtter

op om ordningen og jeg glæder mig da over at fra nogle af dem jeg måske ikke forventede kom der trods alt nogle positive tilkendegivelser som i et beskedent omfang kan løfte humøret lidt og det skal man jo

få positionerne fuldstændig gjort klart

også står tydeligt for dem der har fulgt med

år og en milliard kroner til flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer dette skal ses i lyset af at regeringen allerede har forbedret vilkårene for erhvervslivet med to store vækstpakker som blandt andet indebærer markante lettelser af virksomhedernes energiafgifter og pso betalinger

at regeringen inden udgangen af to tusind og fjorten

forslagsstillerne anfører at no

fra partiet venstre efter blot fire år med afgiften ønsker venstre

at afskaffe en afgift der i øvrigt virker vækst og arbejdspladser er centrale emner for regeringen regeringen ønsker samtidig at fastholde en ambitiøs klima og miljøpolitik

skabe rammerne for vækst og samtidig mindske forureningen

skal vi bruge de bedste instrumenter vi har til rådighed og det er her no

forpligtet til at nedbringe luftforureningen

der skabes ensartede og klare økonomiske incitamenter

er væsentligt for regeringen at den ambitiøse klima og miljøpolitik også tager hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne med de seneste to års vækstpakker har regeringen forbedret vilkårene for erhvervslivet

indebærer blandt andet markante lettelser af virksomhedernes energiafgifter med over tre milliard kroner til sammenligning

halvdelen ved lempelserne af energiafgifterne er virksomhedernes udgifter til energi blevet reduceret betydeligt det understøtter en konkurrencedygtig produktion afgiften er ens for alle omfattede udledninger af no det giver de samme incitamenter til at reducere udledningen og dermed ens konkurrencevilkår i dag opfylder vi kun

med stor sandsynlighed blive nødvendigt at gennemføre anden

sine internationale forpligtelser jeg har vanskeligt ved at se hvordan en samfundsøkonomisk dyrere nedbringelse af

medvirkende til forsuringen af klimaet for mennesker medfører stoffet øget risiko for

vores internationale forpligtelser eller om forslagsstillerne i stedet for bare ønsker

har valgt at lægge en afgift på i danmark som betyder at det der skal leveres

produceres i danmark men i stedet

produceret i vores nabolande vel at mærke på en måde som energi og klimamæssigt er mindre skånsom

er det ikke noget der får en skatteminister til at overveje har vi nu fundet de vises sten herhjemme har vi nu valgt at lave et afgiftssystem som sikrer vækst og beskæftigelse eller

om en afgift som skyder os selv i foden og som bare flytter produktionen

og arbejdspladserne ud af landet men reelt ikke gør noget fordi

kunne sove roligt ved tanken om at man afskaffer en ordning der er den mest effektive hvor der så i øvrigt er nogle nedslag for en bestemt virksomhed som herre torsten schack pedersen bekymrer sig

på nuværende tidspunkt og som vi kun skal konstatere én ting om og det er

med god grund al den stund at der er miljømæssige argumenter for det vi har allerede hørt at det kan give problemer med åndedrætssygdomme

nogle elementer her der handler om at beskytte miljøet

er blevet sagt flere gange at vi har internationale forpligtelser og vi ved at det her er den billigste måde at leve op til internationale forpligtelser så inden vi kan tage seriøst at man gerne vil afskaffe

sagt handler den her diskussion jo også om

sikre arbejdspladser og erhvervslivets interesser

torsten schack pedersen og andre nævnt aalborg portland specifikt jeg henleder opmærksomheden på at direktøren deroppe sagde at det ikke var på grund af

forhøjelsen da man på et tidspunkt skar ned og den glædelige nyhed som jeg tror vi alle sammen skal notere os

aalborg portland i starten af den her uge annoncerede at man investerede ekstra ekstra seks hundrede

aalborg det tyder jo på at man faktisk synes at man kan noget særligt i danmark og at man har mulighed for at drive en god forretning når det så er sagt vil regeringen jo gerne og har allerede gjort en masse for at forbedre virksomhedernes vilkår herunder at vi har sænket udgifterne til energi med over tre milliard

vækstpakker vi har også selv om det ikke skal være en sagsbehandling i forhold til aalborg portland specifikt

en særlig ordning som gør at den meget energiintensive cementproduktion har et særligt bundfradrag

at vi ikke driver den et andet sted hen det bliver også en lille smule sjovt at høre det her når man

ikke har noget alternativ til hvordan vi skal leve op til

i i øvrigt kan vi forstå der ikke er samling på blå blok

de forslag vi behandler i dag er jo alle sammen fremsat i

en forskellig konstellation hvor nogle er med df nogle er med liberal alliance nogle er med dem alle sammen nogle er med nogle færre så der er ikke rigtig samling på hvad det er for en økonomisk politik man vil føre i blå blok men det vi kan konstatere er at sidste gang vk havde magten og da lars løkke rasmussen var statsminister hvilket jo ikke var i nogen overdreven lang periode nåede man alligevel at lave en hundrede og en forhøjelser af erhvervslivets afgifter det svarer til godt en forhøjelse om ugen i den periode lars løkke sad ved magten så uden at gå ind i alle de her diskussioner

lidt lyder som om man tager en gratis omgang nu hvor man tænker det kan vi hurtigt lige få foreslået her det lyder sikkert populært vi har godt nok ikke nogen

vi har jo gerne vist at vi ville reducere afgifterne som da vi afskaffede vk regeringens lastbilafgift fedtafgiften multimedieafgiften iværksætterskatten vi har taget ved rigtig mange steder i den her situation er der ikke nogen finansiering til det ud over den man anviser i sit

må siges at være temmelig flosset al den stund at finansloven blandt andet hænger sammen

sparet på kommunernes budgetter som der er lavet kommuneaftale for og som jeg blandt andet har noteret mig at venstreborgmestrene i glostrup og haderslev ikke har lyst til at aflevere ved kasse

kun har en hammer så ligner alle udfordringer et søm og derfor

valgt at sige afgiftsnedsættelser

selv om det muligvis gør det endnu dyrere at leve op til de internationale forpligtelser som man siger man skal og også selv om vi faktisk har fået en ordning herhjemme som betyder at vi både kan producere og passe på miljøet og arbejdspladserne

de virksomheder som har følt sig under pres herunder jo blandt andet aalborg portland

fradrag altså det såkaldte bundfradrag for at sikre at der stadig væk kan produceres cement i danmark men jo også

restproduktet altså de slagger der kommer fra cementproduktionen i vejene altså genbruge et produkt som man i gamle dage skulle betale for at komme af med altså

hvordan kan vi tilrettelægge det her på en måde så vi både

vi skal have og så vi samtidig beskytter erhvervslivet og arbejdspladserne

kan komme ret langt med at forene de hensyn hvis man gør

eller i aftaler internationalt

kan man implementere på den måde man synes er den mest fornuftige så hvis det er den diskussion herre torsten schack pedersen gerne vil have og hvis venstre har et bud på hvordan vi kan leve op

og socialdemokraterne har ikke set dokumentation for at der er en billigere måde at gøre det her på og så er det jo bare vi siger at hvis vi afskaffer den her

herre torsten schack pedersen der jo repræsenterer et parti der var med til at indføre den her afgift

afklare om man på daværende tidspunkt gjorde det med henvisning til at man faktisk var forpligtet til at gøre noget for at nedbringe no

bliver sådan lidt en proxydiskussion fordi man vil leve op til noget men bare ikke vil sige hvordan man vil gøre det

miljøhensyn men vi har jo lige fået bekræftet fra de

for at få penge i kassen så man kunne bruge dem på andre tiltag

en rapport som de økonomiske vismænd kom med

at en ensidig ambitiøs klimapolitik kun vil have en meget begrænset effekt på den forventede temperaturudvikling i rapporten

som tilsammen står for tredive procent af

frem mod år to tusind

grader

set bare mit budskab om at det her mere var af hensyn til at få

det det gælder om hvis man skal gøre noget er jo globale aftaler grunden til at det ikke har nogen effekt ifølge de økonomiske vismænd er jo at

og derfor har det ingen effekt når regeringen vælger

eneste der er tilbage er at danmark får en dårligere konkurrenceevne og dermed tab af arbejdspladser så vi synes det er en ret begrænset effekt man får ud af den her

en udgift på på tre hundrede og ti

det skal løses i finansloven

regeringen sf og enhedslisten

de vælger at åbne den der er også

med i de finansieringselementer som som de andre har foreslået men vi synes det er en ganske god idé at få fjernet

beretning hvis der skulle være flertal for det i folketinget det kunne også sende et signal om at man er indstillet på

finansiering hvis det skulle være det men vi er enige

det vil jeg ikke bidrage yderligere til lige nu jeg

opkrævning af en afgift hvad skyldes det er det

til sundhed og miljø eller handler det om penge i kassen da vi valgte at at forhøje afgiften efter at en borgerlig minister

om en bunden opgave vi havde som handlede om

få et provenu i kassen ja men derudover handler det altså også om

så kan man gøre miljøeffekter op på forskellige måder man kan få en miljøeffekt til at se marginal ud ved at sige at

se på det mere summarisk ved at sige at det er

kan man ikke komme uden om at der i den økonomiske sagkundskab er tale om såkaldte eksternaliteter det vil sige at der er negative effekter

hvis man ser på hvad de eksterne omkostninger er

i høj grad at man ud over provenuhensyn kan forsvare afgiften ud fra

bliver de seks hundrede million kroner brugt på at udvide fabrikken i aalborg

her ting som på et tidspunkt sagde

er det rigtig godt at vi producerer i danmark

i andre lande

man se nogle rigtig fine brochurer hvor de viser

er en række forureningskilder herunder no

for eksempel virksomheder står ikke mål med den samfundsomkostning

vi har et generelt princip om at forureneren betaler

og de kan lave noget rigtig fint cement

som man ikke kan lave ret mange andre steder i verden

der hvor den ligger fordi kridtet ikke er så nemt

der har været masser af trusler jeg er blevet helt hårdhudet over for trusler blandt andet ved hjælp

måske har vi i virkeligheden hjulpet aalborg portland og cementfabrikken deroppe ganske meget igennem tiderne

at afvise nogle stykker desværre igennem tiderne

dem alle sammen jeg tror man kan sige at de på den måde

faktisk har genereret en meget god måde at producere cement på

fordel også for en fabrik som aalborg portland er at de bliver tvunget til at optimere deres produktionsform herunder mindske forureningen i forhold til miljøet så jeg vil sige at det næsten er et argument imod venstres

altså stiller de her skrappe krav

er dog alligevel relativt skrappe for det er med til at gøre at de bliver mere konkurrencedygtige

mine forgængere lige sagde at der jo er igangsat et meget stort investeringsprogram blandt andet i aalborg fordi

rigtig godt sted at lave cement så

ikke den gør jeg har ikke tallene på hånden

også det interessante her

der er mange procenter her men jeg har lært procentregningens mysterier så jeg kan godt finde ud af det

en procent mindre no hvem her tror

det fører til at nogle

gør ingen forskel hvis vi kunne halvere

uvægerlig vil medføre at produktionen i danmark bliver dyrere sådan at udenlandske konkurrenter står bedre i en konkurrencesituation med danske virksomheder hvorfor noget af produktionen flytter fra danmark til for eksempel tyskland

det er da også derfor herre per clausen fra enhedslisten på et tidspunkt måtte indrømme da vi behandlede det her i to tusind og elleve at det her

om den miljøeffekt

bare noget man havde sagt næh det handlede om at man i

man kunne overbevise alle mennesker om det men efterhånden blev man jo afsløret af at tallene

passede men

jeg bare glæde mig over at at venstre og konservative nu

det var jo dem der indførte den oprindelig

den her regering femdoblede den så men sådan

og på et tidspunkt kommer de to partier måske i regering igen så kan de gennemføre hvad de nu

hvorfor vi pludselig begyndte at tale om

så tjekkede jeg lige op på det fordi jeg tænkte

herre ole birk olesens partiformand anders samuelsen der dengang godt nok tilhørte et andet parti var selv med til at lave en aftale som gjorde mange ting men hvor der blandt andet står i

opfyldelse af den danske no

antyde om det måske er en international forpligtelse der her har været

ole birk olesen også anerkender at man kun kan håndtere hvis man gør det internationalt dermed jo også sagt at hvis vi skal

vi nødt til at have andre med om bord og kun det spørgsmål

ole birk olesen synes vi skal leve op til de aftaler vi faktisk har lavet med de andre europæiske lande eller om

med fordel kan flytte produktionen til udlandet hvor den så bliver mindre hårdt beskattet hvis ny alliance dengang var med i en energiaftale med det her så er jeg blevet klogere i

så

når concito

miljøvurderingsorganisation har været ude at sige

kan det være at det danske samfund mister penge

de danske energiselskaber de danske kraftværker

i finansloven for to tusind og tolv som skulle gives til at forsøde tilværelsen for enhedslisten man hævede skatter og afgifter med

man så bruge nogle skatter og afgifter og derfor femdoblede

klart for at man får fjernet

sikre at det er bedre

fastholde boligjobordningen når vi ønsker at gøre noget for turismeerhvervet og når vi ønsker

det volder skatteministeren så store problemer

jeg synes at det er afgørende at vi gør noget og no

det for en gratis omgang og der ikke er nogen finansiering ja det

står jo så i skærende kontrast til at vi fra venstres side har

gør

er det åbenbart en diskussion om en enkelt virksomhed i danmark

fiskemelsfabrikker man kunne nævne de mange gartnerier på fyn der er mange virksomheder der betaler

vælge at se let på man kan også vælge at være bekymret bekymret var 3f i hvert fald i sin tid da

og den socialdemokratiske ordfører havde en partikollega herre rasmus prehn som sagde at det

en afgift på ufaglært arbejdskraft i udkantsdanmark men både 3f og herre rasmus prehn kan jo så åbenbart være fuldstændig galt afmarcheret kan vi forstå når vi lytter til regeringen og socialdemokratiet i dag

det afgørende at vi sørger for at danske virksomheder

har vilkår der gør at vi kan sikre danske arbejdspladser

sørger for at danske virksomheder kan sikre sig i konkurrencen

regnestykke som herre ole birk olesen så glimrende redegjorde for

hvor beskeden effekt den danske afgift har og hvor

der stammer fra udlandet

også det som herre brian mikkelsen nævnte

miljøønsker jo måtte konstatere at

hvor energiforbruget er større og hvor miljøbelastningen er større

kan vi virkelig gøre noget ved danskernes levevilkår kan vi sørge for at danskerne lever længere så vil det jo være meget interessant men når man gik de

flotte overskrifter igennem

husker helt forkert

regeringens estimat tilbage i to tusind og elleve betyde at vi i gennemsnit ville leve ni minutter længere og det må jeg selvfølgelig sige er det tætteste regeringen er kommet på at opfylde sin tolv minuttersplan det var altså tolv minutter længere som danskerne skulle arbejde hver dag men det blev så vekslet til en

prioritering fra venstres side synes vi

ved vores konkurrenceevne og vi ser ikke noget som helst

med enhedslisten og sf derfor kommer vi med et forslag som har et klart

sørge for at danske virksomheders konkurrenceevne bliver styrket at vi kan sikre flere private arbejdspladser som jo når alt kommer til alt og det ved selv regeringen og venstrefløjen nu engang er forudsætningen for at al den velfærd som den offentlige sektor udbyder

kan finansieres det er altså at der er et velfungerende privat erhvervsliv der hiver eksportkroner hjem til landet der skaber privat beskæftigelse og hvis man skal være sikker på at der er noget

er det også vigtigt bare en gang imellem at huske på hvordan man gør kagen større

det er formålet med det her forslag og jeg er selvfølgelig glad for de partier der bakker op men

kan så også jo ikke overraskende konstatere at

men så må vi jo se om vi kan skaffe et flertal på den anden side

vi skal leve op til vores internationale forpligtelser

ikke behov for mere det går så fint

ser vi bare ikke på det fra venstres side vi mener

no

tydeligt efter dagens debat af de øvrige forslag venstre ønsker nogle tilfældige skattelettelser uden en rigtig klar retning regeringen vil noget andet vi vil styrke velfærden vi vil skabe et stærkere fællesskab samtidig med at vi målrettet forbedrer rammebetingelserne for dansk erhvervsliv

har regeringen jo blandt andet prioriteret et massivt løft

på sundhedsområdet ønsker regeringen en flerårig prioritering hvor venstre i sit forslag til finanslov alene har prioriteret området i to tusind og femten fremgangen i velfærden skal ses i lyset af at vilkårene for erhvervslivet allerede er forbedret med to store vækstpakker som blandt andet indebærer markante lettelser i virksomhedernes energiafgifter og pso betalinger venstre og konservative har med beslutningsforslag nummer b ni og tyve stillet forslag om at aflyse indekseringen af forbrugsafgifterne i to tusind og femten indekseringen udgør et af finansieringselementerne i skatteaftalen for to tusind og tolv som venstre og konservative var med til at sammensætte pengene gik således til at finansiere skattenedsættelser men nu hvor regningen skal betales og

rigtig stå ved de aftaler de har indgået forslaget vil bevirke et årligt mindreprovenu på cirka en hundrede og fem og halvfjerds million kroner forslaget er fra forslagsstillernes side motiveret med at man ønsker at undgå omstillingsomkostninger

vi har netop af hensyn til virksomhedernes administrative omkostninger valgt

ved diskretionære ændringer i afgifterne i to tusind og femten og atten virksomhederne ved altså præcis hvad der venter og de har vidst det i nogen tid desuden tilpasser produktionsvirksomhederne alligevel løbende deres priser som følge af konkurrencesituationen og ændringer i råvarepriserne med videre

det ikke sandsynligt at indeksering af forbrugsafgifterne efter den model vi har foreslået vil være forbundet med nævneværdige administrative konsekvenser det ved venstre og konservative godt

vel også derfor de stemte for indekseringen i forbindelse med skattereformen det antager jeg men venstre og konservative går videre og siger at indekseringen nu også medfører øget grænsehandel indekseringsreglerne er indført for at fastholde afgiftens reale værdi hvis vi ikke indekserede ville afgifterne således i realiteten falde sammenlignet med priserne på andre varer

grænsehandelen ville derfor ikke stige så længe afgiftsniveauet i de omkringliggende lande også fastholdes realt derfor forventer regeringen ikke at indekseringen vil få

grænsehandelen og hvis der mod forventning skulle opstå udfordringer med grænsehandel

selvfølgelig håndtere det lad mig herefter sige et par ord om b

forslag om at pålægge regeringen

som målrettes sanering i punktafgifterne forslagsstillerne anfører at der er en betydelig byrde forbundet med mange forskellige punktafgifter

punktafgifter forslagsstillerne finder også at der bør ryddes op i de punktafgifter hvor de administrative udgifter for virksomhederne er unødig høje i forhold til det provenu som afgifterne indebærer jeg må give forslagsstillerne ret

at vi har rigtig mange punktafgifter hvoraf nogle har meget meget lange traditioner det er helt tilbage til

for nogle af afgifternes vedkommende men langt de fleste har faktisk et sundheds eller miljøfremmende formål som selvfølgelig skal overvejes inden afskaffelsen jeg vil i den forbindelse godt advare imod at man kan tro at man

bare kan botanisere i punktafgifterne afgiften på en række produkter er forbundet indbyrdes sådan at det skaber problemer hvis man fjerner afgiften på det ene produkt

det hurtigt kan koste en hel del at sanere i afgifterne desuden vil jeg gerne påpege at indberetning og betaling til skat er tilrettelagt på den samme måde

moms og for de forskellige punktafgifter det foregår elektronisk via tastselv erhverv hvilket er med til at nedbringe de administrative byrder men det er korrekt at der er visse punktafgifter som ikke indbringer så meget i provenu og hvor der måske med fordel kunne ses på en afskaffelse i regeringen er vi meget fokuserede på generelt at lette virksomhedernes byrder og virksomhedernes vilkår er forbedret med to store vækstpakker senest har regeringen med lovforslag l fire og tres som blev fremsat den tolvte november foreslået flere forenklinger af en række afgiftslove og for eksempel er afskaffelse af banderoler på spiritus

i forbindelse med varemodtagers adgang

løbende at følge udviklingen i punktafgifterne

hensyn til de administrative byrder for virksomhederne og statens indtægter det gør regeringen allerede men jeg er ikke enig i oprettelsen af en øremærket pulje endelig mangler venstre og konservative

til det andet den slags penge hænger jo ikke på træerne så

meget godt at ville finansiere udgifterne som led i finansloven men venstre lægger urealistiske forventninger til grund for sit finanslovsforslag for eksempel vil venstre spare

milliard kroner i to tusind og femten ved konkurrenceudsættelse i kommuner og regioner det er af flere grunde ikke særlig realistisk blandt andet vil det kræve at man genåbner økonomiaftalerne med kommuner og regioner

jeg har i den forbindelse noteret mig at en række venstreborgmestre klart afviser at der kan spares en en halv milliard kroner på konkurrenceudsættelse i to tusind og femten det gælder også formanden for kl martin damm og næstformanden for danske regioner carl holst venstre lægger endvidere op til en

finanslov helt uden reserver til uforudsete udgifter det er en uforsigtig og risikabel tilgang fordi

der er meget stor usikkerhed forbundet med budgettering af mange af statens udgifter venstres nulvækstpolitik gør det ikke muligt at sikre en systematisk udbygning af velfærden den slags kræver solide flerårige prioriteringer regeringen kan ikke bakke op om den tilgang til tingene vi vil hellere sikre målrettede forbedringer i den borgernære service inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk holdbar politik vi er imod venstres skattelettelser der er uden klar retning og som ikke er finansieret på en troværdig måde regeringen kan derfor

det er noget vås det er permanent og det ved skatteministeren ganske udmærket men men det er

man opfinde sin egen når skatteministeren siger at det er at løbe fra aftaler man selv har indgået

vil jeg bare lige høre om ikke også regeringen er kommet på andre tanker i forbindelse med

tusind og elleve og der undlod man så efterfølgende at indføre sin sukkerafgift men en del af aftalen i to tusind og tolv

det er lidt hånligt at skatteministeren står og siger at når vi andre siger

det var en del af en samlet pakke som vi var nødt til at acceptere og siger at det vil vi gerne have ud

det er sådan at venstre ikke vil stå ved de aftaler

altid forventes at have i forbindelse med en finanslov og derfor er det også helt i orden at man

selvfølgelig godt få en meget lang debat om hvorvidt man har fremlagt en samlet økonomisk plan eller ej men det må nok mere være i netop selve finanslovsdebatten til tredjebehandlingen til næste debatmulighed

skal tage den og ikke ved

ni og tyve vil venstre og konservative aflyse indekseringen af forbrugsafgifterne i to tusind og femten som er et af de tiltag der finansierer skatteaftalen en aftale som v og k selv har været med til at skrue sammen pengene er brugt meget fornuftigt synes socialdemokraterne til at lette skatten for mennesker med helt almindelige lønninger

og til at give de pensionister som har mindst lidt mere at gøre godt med nu vil venstre og konservative så ikke være med til at betale det er ærlig talt noget uansvarligt i stedet ønsker venstre og konservative at pengene skal findes på finansloven for to tusind og femten socialdemokraterne er ikke enige i den prioritering med finansloven ønsker vi at styrke fællesskabet med bedre behandling af mennesker med kroniske sygdomme

ekstra hjemmehjælp til vore ældre vi ønsker ikke at finansloven her i ellevte time skal betale for skattelettelser

der allerede tilbage i to tusind og tolv blev givet håndslag på anden finansiering i forhold til b tredive kunne venstre og konservative godt tænke sig at regeringen skulle afsætte en pulje på finansloven for to tusind og femten på to hundrede og halvtreds million

punktafgifterne og ja

langt de fleste har et fornuftigt sundheds eller miljøfremmende formål der er givet også nogle punktafgifter hvor der måske kunne ses på om de fortsat tjener deres formål det skal jeg ikke udelukke vi har et skarpt fokus på hele tiden at gøre det lettere at drive virksomhed i danmark for det skal være sådan at virksomhederne skal kunne koncentrere sig

som de er bedst til nemlig at skabe udvikling og arbejdspladser derfor har vi forbedret erhvervslivets vilkår med to store vækstpakker og en række branchespecifikke vækstplaner vi har også løbende foreslået at forenkle en række afgiftslove og vi har afskaffet flere punktafgifter

for eksempel sodavandsafgiften den vægtbaserede emballageafgift og venstres udskældte fedtafgift vi stræber hele tiden efter at der skal være en fornuftig balance mellem indtægter til fællesskabet og rimelighed i hvad punktafgifter og administrative byrder betyder for virksomhederne men hos socialdemokraterne mener vi ikke at den balance bedst findes ved at oprette en øremærket pulje på finansloven vi lytter

tager virksomhederne alvorligt og forbedrer gerne deres vilkår samtidig insisterer vi på

hvor pengene ikke bliver brugt på tilfældige skattelettelser men hvor vi prioriterer at styrke vores fællesskab socialdemokraterne kan derfor ikke stemme for

det er jo fremsat af venstre og konservative

selv samme partier som var med i skatteaftalen i to tusind og tolv som indførte indekseringen så hvis man synes det var så dårlig en

bedre at man fra starten havde ladet være med at lave

chokolade nødder kaffe og så videre højere afgifter giver jo højere priser for danskerne og højere priser på danske

man var lidt mere målrettet og sagde lidt mere specifikt

lidt nemmere for folketinget at orientere

af er jo ikke specielt konkret man ved heller ikke om det er for meget

i forhold til beløbet finansieringen er igen noget hvor man henviser til finansloven men som sagt

behandlet i dag er der jo ikke en fælles finanslovsaftale mellem partierne regeringen har sit

nævnte mange af de afgifter som denne regering har valgt at sløjfe annullere

vi valgte at afmontere fedtafgiften

store samfundsøkonomiske tab for erhvervslivet det rammer borgerne og retssikkerheden bliver trådt under fode og så videre jeg kunne også til den liste føje

a som jo reelt var en skat på globalisering og udstationering også en meget meget skadelig afgift som vi jo

store dele af erhvervslivet som var imod og det lyttede

når man fører skattepolitik og økonomisk politik som skal være ansvarlig så handler det om at pengene skal passe det handler om at der skal være stabilitet men også om at hvis det er at man laver nogle ændringer så skal det være gennemtænkt

sådan kan man jo blive ved med at komme med forskellige sporadiske skatteforslag

jeg vil ikke gå ind i de enkelte dele af forslagene b ni og tyve og b tredive men blot sige

beslutningsforslag men betyder det så at

vi følger udviklingen er det sådan at vi kan se at der er nogle afgifter som det kan være fornuftigt at fjerne på et senere tidspunkt

er der ikke noget som falder i øjnene og som gør

her

man vel egentlig bare afskaffe punktafgifterne på den slags forbrugsvarer

det har vi ikke selv fundet finansiering til men vi har fundet finansiering til at man kan sænke punktafgifterne på alle grænsehandelsfølsomme varer så de kommer ned på tysk niveau det er socialdemokraten herre jesper petersen der har hjulpet os med finde ud af hvor meget det koster i et spørgsmål til skatteministeren eller finansministeren det koster fire milliard

alle grænsehandelsfølsomme varer have punktafgifter der svarer til det tyske niveau for afgifter på grænsehandelsfølsomme varer så har vi stadig væk en udfordring med at momsen er lavere i tyskland men så har vi dog i det mindste styr på afgiftssituationen i forhold til de grænsehandelsfølsomme varer så det har vi med i vores økonomiske program vi har fundet de fire milliard kr det koster og vi har også fundet de fire hundrede million kr som det koster at fjerne den indeksering af punktafgifterne som blev gennemført med den seneste skattereform med støtte fra venstre og konservative jeg forstår godt

og konservatives argumentation for at de nu

beslutningsforslag om noget andet jeg forstår godt at man i en

en skattereformaftale er så meget større end de negative og så siger man ja til de negative for at få de positive med og når der så kommer et andet flertal håber man på at man kan få de negative ud så det skal venstre og konservative ikke høre et ondt ord for beslutningsforslagene kan

stadig væk er så uopfindsom at man holder fast i højere skatter og afgifter

man får skabt nogle arbejdspladser og noget vækst i

to beslutningsforslag

vækstudspil afsat

milliard kroner til at fjerne otte og tyve konkrete punktafgifter det er alt fra nogle chokoladeafgifter og mandelafgifter tyggegummiafgifter

betyde at det bliver lidt billigere at være dansker vi har i danmark europas højeste forbrugspriser men hvis man får fjernet de otte og tyve punktafgifter vi lægger op til

være billigere at være forbruger og det vil også betyde mindre grænsehandel

vi mener det er nødvendigt at man får taget fat

indekseringen men også ved at man ikke får

de afgifter som er helt uhensigtsmæssige og urimelige hvis man skal kigge på grænsehandelen

er der jo nogle magnetvarer som vi har taget fat på delvis på på sodavandområdet delvis på ølområdet

som har betydet at der bliver solgt flere sodavand i danmark

i forhold til i de tyske grænsehandelsbutikker så det har hjulpet

se at det hjælper at man sætter en afgift

får solgt øl i danmark og ikke i tyskland det giver omsætning i danmark og beskæftigelse i de danske butikker

altså et spørgsmål om at hjælpe forbrugerne

handelen foregår i danmark og ikke i for eksempel

så avancerne kommer ned så det bliver billigere at være forbruger

og det har betydet at der bliver solgt flere sodavand i danmark vi kan se

alt andet lige vil salget så foregå i danske butikker

forskellige tiltag i gang for at få mere konkurrence og der er meget meget meget forskellige meninger om hvor stor avance der er i danmark i forhold til i andre lande og det kræver store analyser

har arbejdet meget med det men det det kræver altså nogle længere diskussioner vigtigst af alt

betyder det at man sætter skatter og afgifter ned at priserne bliver

tage hånd om i mit i mit spørgsmål til finansministeren er

det løft venstre lægger op til på sundhedsområdet

notorisk noget vås og jeg forstår ikke hvorfor regeringen kan få sig selv til at rejse rundt med den samme påstand når man notorisk ved

et falsum regeringen

jeg synes bare når vi skal lægge øre til den musik at det så også for god ordens skyld skal nævnes at regeringen jo er nødt til at udskyde dele af sit eget

den såkaldte engrosmodel på elmarkedet fordi den isoleret set

budgetlov og andet

til to tusind og seksten så meget for at have styr på

ikke gennemføre den lovgivning man ellers havde lovet men er nødt til

fuld folkepension til flygtninge der har regeringen fundet

på syv otte tolv femten million

i de første år men derefter

og det har regeringen så valgt ikke at finansiere man kan tage diskussionen om hvorfor regeringen ikke har valgt at

inddrivelse af beløbet på udviklingsbistanden som man skal bruge til asylansøgere men det har man også behændigt valgt at skubbe til efter sommerferien så så meget for ansvarligheden i regeringens økonomiske politik bare lige for

ordens skyld når vi fra

venstres side sammen med konservative mener at der er brug for

forbrugsafgifter og punktafgifter så er der jo

og særlig den socialdemokratiske ordfører sagde at at v og k rendte fra regningen med skatteaftalen i to tusind og tolv altså jeg må nok sige at

noget af en melding når man som ordfører ikke selv er til stede i salen og lader en anden læse sin tale op

så at komme med sådan en voldsom beskyldning for virkeligheden er at der blev lavet en skatteaftale i to tusind og tolv og der har vi stemt for præcis de ting vi har aftalt uden

valgt at aflyse dele af skatteaftalen for to tusind og tolv og tro mig

ingen ingen sure miner fra venstres side

at regeringen afskaffede

indføre en udstationeringsskat al mulig ros til regeringen fordi den kom på

sukkerafgift var også ganske fornuftigt og at regeringen undlod at fordoble fedtafgiften som man gik til valg på

men når regeringen gør det så er det sådan rettidig omhu man

være grænser for hykleriet i argumentationen herinde

forslaget om at indeksere forbrugsafgifterne var et af de elementer som vi accepterede skatteaftalen fra to tusind og tolv ville naturligvis have set meget anderledes ud hvis det alene havde været venstre og konservative der havde

man også bemærke at vi skriver præcis i forhold til det omkring indeksering at vi er bekymrede for grænsehandelen

ene del af det den anden del er at det altså også giver virksomhederne

godt være at skatteministeren mener at det ikke er så

emballage og priser og alt muligt andet og derfor synes vi at det ville være hensigtsmæssigt

og derfor forslaget om at lade være med at komme

man ville igangsætte et udvalgsarbejde og en analyse for at se

man havde lavet de markante skatte og afgiftsstigninger som regeringens første finanslov indeholdt

serviceeftersyn så meget for det

vi må konstatere at vi har en lang række punktafgifter der har endog mange mange år

er noget jeg har beskæftiget mig en del med og en

der er stablet på benene for at indbringe noget der minder om fem million kroner det er suverænt den punktafgift der giver

er solgt hvad der er importeret og hvad der er gået ud af varelageret

indberette meget beskedne beløb per virksomhed det giver ikke meget

at fem million kroner svarer til det beløb som regeringen nu vil opkræve i parkeringsafgift

bruge dem til at afskaffe teafgiften

afskaffe teafgiften fordi

gør regnestykket op så kommer skatteministeren med nogle bekymringer

fuldstændig

en en teafgift men flere der har en kaffeafgift men sådan kan man selvfølgelig blive så oplyst

forgængere lovede at man ville rejse sagen over for kommissionen og

nævne nøddeafgiften som et eksempel en afgift som har jeg ved snart ikke hvor mange forskellige satser afhængigt af om det er saltede nødder ristede nødder med skal eller uden skal eller om de er tørrede eller hvad

helt nede på at de tre kategorier der indbringer mindst

halvfjerdstusind kroner i afgift altså der må være mening med galskaben så for

varer som kan være grænsehandelsfølsomme

bare for at få lidt sund fornuft ind i dansk skattepolitik

at vi har foreslået at der afsættes en pulje på to hundrede og halvtreds million kroner til at sanere i punktafgifterne jeg er glad for at der for nogle partiers vedkommende var opbakning det var desværre ikke nok til et flertal men jeg håber at debatten er med til at udstille at der er et fortsat behov

en gang imellem skulle kigge lidt på det og det håber

så alligevel ad åre kan ramme flere partier og sige at vi er nødt til at rydde op og

opkræve skatter og afgifter på så små beløb som

og dermed sørge for at tingene bliver lidt billigere for danskerne og lidt mindre bøvlede det tror jeg der kunne være meget sund

at få ret i forhold til myndighederne nærværende beslutningsforslag er i det store hele en genfremsættelse af beslutningsforslag b sytten

fjorten som blev behandlet i folketinget den seksogtyvende november to tusind og tretten så hvis der er passager i min tale som måtte virke bekendt

det forklaringen derpå i to tusind og ni blev reglerne om omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde afskaffet af den tidligere vk regering med støtte fra dansk folkeparti det skete med henblik på at

finde finansiering til forårspakke 20 og det bidrog til at de skattelettelser erhvervslivet havde efterspurgt kunne gennemføres

omkostningsgodtgørelsen til selskaber og fonde blev reglerne i øvrigt justeret på den måde at selskaber og selvstændige erhvervsdrivende fik fradrag for udgifter til sagkyndig bistand ved en sagsbehandling ved skat derudover fik selskaberne fradragsret for samme type udgifter ved klageinstansen forslaget om afskaffelse af omkostningsgodtgørelse indgik i skattekommissionens rapport lavere skat på arbejde der dannede grundlag for

i rapporten fandtes det ikke at der var knyttet retssikkerhedsmæssige betænkeligheder til afskaffelsen

skattekommissionen lagde især vægt på at selskaber og fonde i forbindelse med udarbejdelsen af selvangivelsen var bistået af professionelle rådgivere herudover var kommissionen af den opfattelse at anledningen til en klage ofte var at et selskab ønskede at få afklaret retsstillingen på et givent

danne grundlag for at konkludere at færre selskaber og fonde klager efter at omkostningsgodtgørelsen til selskaber og fonde blev afskaffet i to tusind og ni således viser de nyeste tal at antallet af selskaber der klager er på samme niveau som i to tusind og seks går man ind på forslagsstillernes beslutningsforslag og tilbageruller reglerne fuldstændig vil det betyde at selskaber og fonde kan få omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand med videre ved klageinstansen og ved domstolene muligheden for at få fradrag

selskaber og fonde vil i stedet alene kunne få omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand med videre i klagesager ved domstolene

sådan tilbagerulning af regelsættet til hvad der gjaldt før ændringen i to tusind og ni skønnes det at statens udgifter til godtgørelsesordningen vil øges med fem og fyrre million kroner regeringen vil naturligvis følge udviklingen på området men regeringen må samtidig udvise en høj grad af økonomisk ansvarlighed der er behov for at prioritere statens udgifter og regeringen finder derfor ikke at tiden er til en ændring af regelsættet regeringen kan

at betale for skattelettelser til erhvervslivet herre torsten schack pedersen sagde dengang i april 2009 dansk erhvervsliv har talt for lavere marginalskatter det ønske efterkommer vi men erhvervslivet må også være med til at betale regningen

at venstre og deres venner har lidt svært ved at betale når regningen kommer for med det beslutningsforslag som vi behandler nu ønsker venstre konservative og liberal alliance at genindføre omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager

rulle betalingen af de skattelettelser som de allerede har givet tilbage det skal finansloven for to tusind og femten så klare forslagsstillerne begrunder forslaget med at det vil styrke retssikkerheden det bekymrede ellers ikke den daværende skatteminister herre kristian jensen da han afskaffede godtgørelsen den treogtyvende maj to tusind og ni udtalte han til jyllands posten og jeg citerer nej jeg mener ikke at man skærer i retssikkerheden bekymringen virker da også ubegrundet

har selskaberne helt tilbage fra juni to tusind og ni i stedet haft mulighed for at få fradrag for deres udgifter til sagkyndig bistand herunder advokatbistand samtidig har selskaberne og de selvstændigt erhvervsdrivende fradrag for udgifter til sagkyndig bistand ved behandling af sagen i første instans og altså ikke kun i klagesager

viser de nyeste tal fra skatteankestyrelsen at antallet af selskaber der klager er på samme niveau som i to tusind og seks situationen er heldigvis ikke ændret selv om reglerne er blevet lavet om og det er jo rigtig godt både borgeres virksomheders og fondes retssikkerhed er vigtigt for regeringen så selvfølgelig skal vi holde et vågent øje med om udviklingen går den forkerte vej det synes dog ikke

med finansloven for to tusind og femten ønsker vi at styrke fællesskabet derfor har vi prioriteret bedre behandling af mennesker med kroniske sygdomme flere pædagoger i børnehaver og vuggestuer og ekstra hjemmehjælp til vores ældre socialdemokraterne kan ikke

bedre retssikkerhed både for borgere

for virksomheder som det her forslag så omhandler

vi får fokus på retssikkerheden så vi får tilliden tilbage det er trods alt vigtigt at

har fået en uretfærdig behandling

så her omkostningsgodtgørelsen kommer ind vi synes i dansk

er helt naturligt at man får en

hvis man vel at mærke vinder sagen så det ikke er de økonomiske ting der gør at man bliver afskrækket fra

får oprejsning for den fejl der eventuelt er blevet begået så vi synes det er helt naturligt at man får indført omkostningsgodtgørelsen igen men vi kan også

borgerligt

ydelser fuldstændig men som ikke har nogen omkostningsgodtgørelse hvis de ønsker at rejse en klagesag var det ikke meget vigtigere at kigge på det spørgsmål

her hvor det er virksomhederne med deres

var jo gode skattelettelser så så der er ikke noget kritik for det men det er bare vigtigt at have med når man

nu taler om

jeg har et par bemærkninger til det med at retssikkerheden har

i forbindelse med afskaffelsen af omkostningsgodtgørelsen

således at selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende fik fradrag for udgifter til sagkyndig bistand ved en sagsbehandling ved skat dertil skal man lægge

fandt man heller ikke

retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved afskaffelsen af

det skattekommissionen især lagde vægt på var at selskaber og fonde i forbindelse med udarbejdelsen af

hvis man ser på tal fra skatteankestyrelsen synes der heller ikke at være noget grundlag for at postulere at færre selskaber og fonde klager i og med

antallet af klager er på samme niveau i

at i den ideelle verden

at genindføre omkostningsgodtgørelsen men det er jo altid en prioriteringsopgave og

også tænker på at jeg ikke mener at det har haft nogen

til forslaget om fuld omkostningsgodtgørelse

den radikale ordfører nu udtrykte den daværende skatteminister sig egentlig positivt om forslaget men havde ikke lige penge til det nu har der så været et forløb der har været en finanslovsforhandling

der foreligger en aftale og der er mit spørgsmål så bare når både den radikale ordfører og

det og sagt at det ville være et glimrende forslag

vil

det var en dårlig ordning med den her omkostningsgodtgørelse men jeg er ret sikker på at det spillede ind hos

daværende regering at det her jo betød at det

sammen med læger er

af dem der er allerbedst til at sørge for at pengemaskinen ruller

nu måtte man nok lige sætte en bremse i så statens udgifter ikke bare eksploderede til fordel for enkelte erhvervsgrupper

noget bedre retsbeskyttelse for for folk så synes vi at det skulle gælde kontanthjælpsmodtagere arbejdsløse og andre der kommer i klemme i det sociale system

engang pengene tilbage selv om de har vundet sagen

fald ikke godtgørelse for den juridiske hjælp de måske har indhentet indhentet undervejs så så kom med det venstre og konservative

det forslag om at folk der kommer i klemme i det sociale

skal have godtgørelse at de skal være sikre på at de får dækket deres

har en sag og de og de vinder den

med deres juridiske afdelinger som de har i forvejen

vurdere om det er en god idé at rejse en sag

blive anklaget af skat for at have begået noget

og det er ikke kun af hensyn til

dem der er i situationen det er også af hensyn til hele retssikkerheden i danmark og

vi får slået fast

man kan forestille sig en sag hvor en virksomhed af

hvis virksomheden skal føre sagen

jo ingen interesse i at føre sagen fordi gevinsten

over for borgere og virksomheder som er forkert fordi der aldrig er nogen der har en interesse i at føre sagen fordi gevinsten ved at føre sagen er mindre end omkostningen og det er et problem ikke kun for den pågældende virksomhed men for hele landet og for alle der kan komme i en lignende situation senere hen

så vil jeg lige sige

ved det sidste beslutningsforslag sagde jeg til venstre og konservative

få ting man ikke kan lide men det sluger man som omkostning for at få alt det gode og når man så har gennemført det

sagtens forstå den her sag er et eksempel på noget andet den er et eksempel på at man fører en anden politik når man selv er i regering end man fører når man

fjernelsen af omkostningsgodtgørelsen for virksomheder er jo noget som vk regeringen selv har gennemført med det flertal den havde sammen med dansk folkeparti dengang

i to tusind og ni nu kommer man så ud og er ikke længere i regering og så vil man noget helt andet det lægger sig i

man indførte en fedtafgift som man så fortrød lige så snart man kom i opposition

energireform en energiaftale med en masse forhøjelser af energiafgifter som man

det forstår jeg ikke det synes jeg faktisk ikke er reel

med at føre to forskellige slags politik afhængigt af om man er i regering eller i opposition det synes jeg er uærligt men når man kommer på bedre tanker

men jeg synes at man burde afholde sig fra den slags ting

også socialdemokraterne og sfs står for når de mens de er

fair løsning der bruger milliarder og atter milliarder på ting og sager som man så når man kommer i regering indrømmer at man ikke havde penge til og så fører man ikke den politik længere der har de der regeringsbærende og såkaldt ansvarlige partier altså en meget uansvarlig omgang med politikken i danmark fordi de bilder vælgerne ind at de kan en masse når de opposition og så slet ikke gør det når de er i regering eller omvendt de gør tingene når de er i regering

er en måde at føre politik på som er i orden

håndværkervirksomhed som oplever at have en stor sag med skattevæsenet

hvis de vinder sagen og skat uretmæssigt

det er selvfølgelig urimeligt og det gør jo også at man retssikkerhedsmæssigt

ikke rejse sagen så det var en fejl at gennemføre initiativet

hvis der forhåbentlig kommer en borgerlig regering

og kommer perspektiv i at man selvfølgelig godt kan gå ind i en sag med skattevæsenet som overmagt og som statsmagt

og så få den fulde omkostningsdækning derfor holder vi fast i

et nødvendigt forslag som retter op på de problemer og skævheder der

at før vk regeringen trådte til i to tusind og et

var der ikke fuld omkostningsgodtgørelse det var vk regeringen der indførte den fulde omkostningsgodtgørelse for borgere og virksomheder i klagesager fordi vi ikke ønskede den situation som herre ole birk olesen meget glimrende beskrev at man som

hvad enten det var som person eller virksomhed

omkostningerne forbundet med at vinde sagen ikke stod mål med den tvist man havde

fordi den dækning man fik af sine omkostninger var alt for beskeden så ud fra en grundlæggende retssikkerhedsmæssig betragtning

vk regeringen den fulde omkostningsgodtgørelse det glemmes lidt i i diskussionen i dag

begrænsning der kom i to tusind og ni der har været omdrejningspunktet

at den fulde omkostningsdækning

var noget som vk regeringen indførte ved sin tiltræden

i denne sag men men lad nu det ligge

at partiet ikke ønsker at prioritere

jo også i forhold til hvad det radikale

hvad økonomi og indenrigsministeren udtalte da han var skatteminister

det så åbenbart ikke er er noget der er blevet prioriteret fra det radikale venstres side i regeringens

i regeringens finanslovsaftale men

som jeg også har gjort ved andre lejligheder

vil jeg da glæde mig over den principielt positive melding fra det radikale venstre

så kan blive lidt mere håndfast på et senere tidspunkt så

pæne hensigtserklæringer men også bliver sat handling bag ordene

herre ole birk olesen talte om da han

altså er rimeligt at borgere og virksomheder ikke risikerer tab ved at

folkeparti lavede den her ændring i to tusind og ni

men det værste ved at begå en fejl er jo stædigt at holde fast i den hvis man har begået en fejl

et forslag ikke om en fuld gennemførelse af omkostningsgodtgørelsen til virksomheder og fonde i skattesager

en række klare forbedringer i forhold til det der var lavet i to tusind og ni så allerede mens vk havde regeringsmagten var der initiativer til at

et katalog der kunne løse alle landets problemer på tolv minutter og så var der mælk og honning der var ikke grænser for hvor mange penge der skulle hældes ud over kommunerne de har så

at vi i venstre lavede et forslag og vedtog et forslag

der var en besparelse som vi så efterfølgende siger

fuld finansiering i vores finanslovsudspil altså hvis vi ikke ville rette fejlen

ville det være til større gavn for statskassen og ikke efterlade noget hul det står dog trods alt i skærende kontrast til den sammenligning som herre ole birk olesen kom med

at det jo altid er godt at få en diskussion om

en helt anden løsning der er relevant i den sammenhæng

altså kun er rimeligt at hvis vedkommende står på sin ret og tager en sag og